finansministeren af

så flere kommer i arbejde eller får en uddannelse samtidig

ved indgået en række politiske aftaler med sf og enhedslisten for at afbøde konsekvenserne af den alt for hårde indfasning

folkeparti og vk regeringens dagpengereform der viste sig i de senere år

det vil jeg gerne kvittere for vi har sammen gennemført en midlertidig forlængelse af dagpengeperioden på en halv år vi har igangsat en særlig indsats for ledige i risiko for at opbruge dagpengeretten

uddannelsesydelsen den midlertidige arbejdsmarkedsydelse og senest kontantydelsen som har sikret et et midlertidigt forsørgelsesgrundlag for de personer der risikerer at stå uden forsørgelse som følge af vk

de samlede udgiftsmæssige konsekvenser af de aftaler jeg lige har omtalt beløber sig til over

er inklusive midler til kontantydelsen

at udarbejde en samlet forbrugsopgørelse for de midler der indgår i opgørelsen af de godt fire

indgår modgående mindreudgifter til andre ydelser ligesom nogle initiativer

fremgår en række initiativer ikke på særskilte

af enogtyvende januar to tusind og femten

hvor det er muligt og derfor vil jeg henvise

som dengang skulle være det store vidunder inden vi kom rigtig i

var en hel og dækkende løsning da afsatte vi en hundrede og femten million

er let nok at nå op på fire milliard

vi havde afsat på den måde synes jeg det er vigtigt at vi ikke bare kaster om os med store tal

og i det her tilfælde fire milliard kroner uden at kunne dokumentere eller i hvert fald sandsynliggøre at de er brugt til de arbejdsløse for jo ingen kunst at

ufattelig store omstillinger i a kasserne igen og igen hvert eneste år i stedet for at vi som vi snakkede om i starten af den her periode fandt ud af at lave en varig løsning er det ikke lidt dumt at vi har lavet lappeløsninger som i sig selv er dyrere end varige løsninger når for eksempel en genoptjening på tre måneder

være at næsten alle der står over for at miste retten til dagpenge ville få gavn af det forslag er det så ikke meningsløst at bruge fire milliard kroner på lappeløsninger

i deres forskellighed det siger sig selv at jeg er maksimalt optaget af sikkerheden for jøder i danmark som jeg i

er det for andre grupper jeg mødtes selv med det jødiske

bekymringer om sikkerhed og tryghed lad mig bare i dag benytte lejligheden til at gentage hvad jeg også sagde i offentligheden efter mødet

smerteligt bevidste om vigtigheden af at vores jødiske medborgere kunne være trygge i danmark det gælder fortsat

at spørgsmålet om sikkerheden for vores jøder ikke må blive et spørgsmål om økonomiske ressourcer efter mødet sørgede jeg for at

med henblik på fornyet overvejelse hos pet

hverken den konkrete eller den operative beskyttelsesstrategi over for politiet det er en politifaglig og det er en sikkerhedsfaglig vurdering det der til gengæld er min opgave det der er regeringens opgave det der er folketingets opgave

er i mine øjne at sikre at der er det nødvendige antal kroner og øre altså ressourcer for at politiet kan løfte den her opgave

jeg også glad for at det endelig er lykkedes at få et flertal i folketinget for et aktstykke sådan at vi netop kan styrke sikkerheden både den

række punkter adskiller sig fra mange andre

europæiske lande det gælder ikke

jødiske mindretal i danmark den jødiske befolkning men i det hele taget jeg tror ikke man kan tale om at

blevet ignoreret men der har altså været en anden politifaglig vurdering

er det fornødne antal ressourcer at myndighederne har de redskaber der skal til så er det en

i den tid jeg har været justitsminister i den dialog jeg har haft med det jødiske samfund i danmark gjort det meget klart at det aldrig kan blive et spørgsmål om ressourcer

det konkrete valg af bevogtning

beror det på en politifaglig indsats

angreb mod krudttønden og derefter mod synagogen der var meget af politiets indsats før under og efter terroranslaget der gik godt

også områder hvor myndighederne kan blive bedre og noget af det dansk politi har meddelt på baggrund af den evaluering der er forelagt er at også bevogtningsspørgsmålet skal omgives af en eftertanke en efterrefleksion og en fornyet overvejelse

det jødiske samfund i danmark det skal der selvfølgelig også være der var bevogtning til stede foran synagogen da det tragiske terroranslag ramte københavn der er områder hvor myndighederne kan og skal blive bedre og det er den indsats der er det afgørende for der skal ikke herske nogen som helst tvivl om at det jødiske samfund i danmark er en integreret del af danmark vi ønsker

det er i mine øjne for lang tid ikke mindst set i lyset af den viden og den trusselsvurdering omkring det jødiske mindretal som pet

har lavet den tidslinje svarer ikke til det billede som regeringen fik i dagene efter angrebet jeg kan også konstatere at det her område er et læringspunkt for dansk politi

myndighederne skriver selv i evalueringen

afgørende at have et klart koncept når pet

efter et angreb skal opstille hypoteser om yderligere mål så de kan styrke deres grundlag for hurtigt at kunne iværksætte de nødvendige modforanstaltninger derfor vil pet nu gennemgå og udvikle sine koncepter blandt andet for operationsstyring og metode så der mere systematisk opstilles de nødvendige scenarier sådan at der er et grundlag for at kunne opstille øjeblikkelige beskyttelsesforanstaltninger over for mulige yderligere angrebspunkter når det er sagt kan jeg ikke lade være med at gentage hvad jeg har sagt i andre sammenhænge

i forbindelse med terrorangrebet blev udført et flot stykke politiarbejde og

og dansk politi at man på kort tid lokaliserer og uskadeliggør den pågældende gerningsmand dermed har man givet afværget

den danske regering og det er sådan ligegyldigt hvilken farve regeringen har men må jeg så ikke godt have lov til at sige at jeg

har ønsket at bibringe regeringen et andet billede end det der fremgår af evalueringen

for mit vedkommende gerne have lov til at tilbagevise det er ikke mit indtryk at pet har ønsket at misinformere nogen som helst heller ikke

i regeringens sikkerhedsudvalg

er vigtigt når en så kritisk situation rammer et samfund at man også har modet evnen og viljen til at blive klogere af de fejl der måtte blive begået undervejs

at gentage hvad jeg sagde lige før uagtet hvad der måtte være af politiske interesser i

til fejlfinding så har jeg det sådan at politiet i danmark og pet i danmark fortjener ros for den indsats der blev

det at der pågår så dygtig en efterforskning og så dygtig en politiindsats givet har reddet os

angrebene mod københavn blev der jo rejst en række spørgsmål både i offentligheden og her på christiansborg det er min opfattelse at jeg som justitsminister bør træffe beslutninger på baggrund af fakta der kommer fra myndighederne og ikke kun på baggrund af mediehistorier og derfor har jeg så truffet det valg at afvente myndighedernes evaluering inden

og det er jo derfor vi spørger

om det er tilfredsstillende at der er blevet givet et forkert billede af

hvad der står i pressen og og at

sandhedsvidne men men der står jo flere vidner frem ret kort efter og siger at tingene

hen ikke hænger sammen og at det det ikke er deres oplevelse

en øget bevogtning for eksempel da gæsterne ankom til konfirmationen og det

konfirmationen begyndte klokken nitten

bevogtning ved synagogen det er jo derfor vi spørger ministeren om det er tilfredsstillende at

etableres fast bevogtning ved synagogen jeg synes det er en

som et af de mest nødvendige

den metode vi har valgt er den rigtige

begivenhed som har så fatale konsekvenser to mennesker mister livet betjente bliver såret et ændret gadebillede i københavn derefter

og jeg mener også det er korrekt at jeg som landets justitsminister afventer den evaluering og sørger for at

jo at offentligheden får adgang til et materiale fra dansk politi som jeg egentlig tror er ret unikt i sin

i paris her kommer vi ind i en lidt mere

som der er redegjort for i svaret til

sikkerheds og trusselsniveau der er omgivet vores jødiske lokaliteter og vores sårbare jødiske mål er

perioden efter charlie hebdo det der så sker er at man inden for de forskellige niveauer kan vælge at opprioritere altså højne aktivitetsniveauet og det er det københavns politi har gjort så det er altså en mere politifaglig diskussion af hvad det er for nogle begreber man

en sådan proces det afgørende må vel egentlig være at oplysningerne er her at der er lavet en evaluering der er så grundig og

så åben at de spørgsmål der med rette er blevet rejst faktisk er adresseret

måske væsentligst af

bevogtning ved vores jødiske lokaliteter det er en udsat gruppe og vi er forpligtet til

bandemiljø vender tilbage til boligområdet det kan have en

kriminalitetsbilledet og på påvirkningen

derfor er der behov for et stærkere myndighedssamarbejde det er et af læringspunkterne fra den evaluering vi

umiddelbart efter angrebet mod københavn fremlagde vi jo fra regeringens side

et stærkt værn mod terror hvor der er konkrete nedslagspunkter noget af det handler om om vi i det hele taget er gode nok til at håndtere de meget meget meget kedelige og farlige tendenser der er til radikalisering

i vores samfund vi er i gang med det arbejde nu og noget af det vi blandt andet

kigger på er hvordan vi kan sikre at de forskellige myndigheder og de forskellige aktører ude lokalt får en bedre mulighed for at udveksle information og viden så vi netop kan sikre at en person eller to personer ikke kan få lov til at ødelægge hverdagslivet og lokalmiljøet for måske tusindvis af andre mennesker

og beder nogle om at vurdere forskellige ting og sager for mig at se kunne man jo som justitsminister gribe ind nu og sige selvfølgelig skal de her boligorganisationer og gadeplansmedarbejdere have besked når for eksempel radikaliserede indsatte eller hardcore bandekriminelle bliver løsladt grunden til det er at det er noget der sætter brand i tingene eller kan sætte brand i tingene hver gang

for eksempel mjølnerparken hvor jeg havde lejlighed til

er at man har været glad for at det her punkt er blevet nævnt i forskellige sammenhænge men den dag i dag

altså de får ikke besked det er så spørgsmålet til justitsministeren kan vi ikke gøre det lidt bedre altså kan vi ikke sætte hastigheden op i forhold til de ting som regeringen har overvejelser om på baggrund af forskellige læringspunkter for mig at se behøver vi

det kan vi jo se af nogle af de andre diskussioner vi har haft i folketinget en del radikaliserede indsatte der er kommet referencer til otte og tres personer over de sidste par år

kunne sige så gør vi noget til gavn for de boligområder der har problemerne

dele af boligområder og hvordan andre skal leve deres liv det er også noget jeg ofte hører når jeg er rundt i udsatte boligområder der tror

at passe på alle de andre beboere der bor der så jo jeg er som udgangspunkt villig til at gå langt

til at sikre mig at vi overholder dansk lovgivning og hvis vi ønsker at ændre den skal det altså gøres her i folketingssalen derfor bliver vi nødt til at

set er en meget god måde at arbejde på for det skal også gerne kunne

at regeringen også her sent i forløbet er kommet med forskellige lovforslag og alternativet til ikke at gøre det

viden om nogle specifikke personer det er ikke noget jeg selv er afskrækket af vil jeg gerne sige

mest kriminelle i det her samfund stærk af at vi kan arbejde på tværs af myndighederne og beskytte det store flertal ude

afskrækket af at skulle ændre lovgivningen men jeg

være sikker på at vi overholder lovgivningen og hvis den skal ændres

skaber en utrolig negativ stemning og på lang sigt er de jo med til at radikalisere andre personer

og så få indført noget lovgivning

til gavn for de mennesker der bor derude og for at få skabt nogle ordentlige forhold i de her

oplysninger uberettiget så kan de blive straffet og derfor nytter det jo ikke noget at vi politikere siger at så må man bare lige ringe op og give oplysninger altså hvis det viser sig at det kan

af en strafbar karakter det noget vi bliver nødt til at afdække en gang imellem er det forskellen på at være i opposition og på at være i regering det er ikke nok bare at have holdninger og det er heller ikke nok

vi bliver også nødt til at sikre at det lovgivningsmæssige grundlag er på plads og det er det

øget brug af zoneforbud over for børn og unge der eksempelvis er involveret i hashhandel det er en anden type problemstilling som optræder i mange af de samme boligområder som det

vi diskuterer her jeg tror ikke der er nogen stor uenighed i spørgsmålet om at vi skal passe bedre på vores udsatte boligområder og jeg kan i hvert fald se at nogle af de personer vi også diskuterer her i dag er til stor gene for rigtig mange mennesker

holde sig ro så siger de så til os

vil gerne vide hvornår nogle af de organiserede kriminelle

lovgivning kunne ministeren så ikke sige præcis om det kræver lovgivning det næste spørgsmål er så vil ministeren så

godt tænke mig når vi stiller sådan nogle spørgsmål at

på nogen som helst måde afskrækket af at udvide

de pågældende og jeg tror at vi i i det hele taget bliver nødt til at træffe det principielle valg at vi nogle gange bliver nødt til at tage nye redskaber i brug for netop at passe på det store flertal der ikke er involveret i kriminalitet men det skal gøres på en

jeg synes er ved at opstå om at alt er galt i dansk politi jeg er ikke enig i den præmis jeg er ikke enig i at vores myndigheder ikke udførte et godt stykke arbejde omkring terrorangrebet for det gjorde vores myndigheder meget af operationen gik godt mange betjente har brugt mange timer på gader og stræder for at passe på os andre fem betjente blev direkte såret og

ramt af glasskår de har sat

dygtigt efterforskningsarbejde gjorde at gerningsmanden kunne lokaliseres og uskadeliggørelse på cirka et halvt døgn jeg vil ikke deltage i det hylekor om at dansk politi ikke har løftet

politisk til ansvar for at sikre at dansk politi har rammerne og ressourcerne til at kunne udføre et godt stykke politiarbejde

den jødiske synagoge at der var nogle ting der ikke var som de skulle være

hos regeringen ansvaret ligger ministeren det er det vi taler om

oppe i det gear der skal til for at modstå et alvorligt terrorangreb

i danmark jeg synes da i hvert fald i den her redegørelse som justitsministeren er kommet

beredskabet og også mentaliteten

der fremgår af spørgsmålet er jeg grundlæggende ikke enig i dansk politi efterretningstjenesten har direkte modvirket og forebygget terroranslag tidligere det lykkedes med et dygtigt politiarbejde og efterforskning at

gerningsmanden på omkring et halvt døgn og dermed afværge

katastrofe end den katastrofe der desværre ramte og som i øvrigt betød

civile der er noget vi kan blive dygtigere til men den grundlæggende præmis i spørgsmålet

de kritikpunkter de udfordringer der viste sig de problemer der

på dem så vi står endnu stærkere hvis guderne forbyde det

det min politiske opgave at sikre at vi har et dansk politi der har musklerne kapaciteten og ressourcerne til at modstå i det omfang det

skal frem i lyset vi skal turde vi skal have viljen og evnen til at blive klogere på baggrund deraf og vi skal handle

og endnu mere effektivt værn mod fremtidens

vi kan se at det er nødvendigt at styrke vores beredskab

det er nødvendigt at tilføre flere penge både til det åbne politi og til

ikke at indgå en aftale derfor måtte jeg gå i finansudvalget for at få vedtaget et aktstykke for at få penge til at beskytte jøderne det valgte venstre at trække i langdrag dag efter dag jeg tror sågar uge efter uge endelig kom flertallet på plads og så vælger man nu at spørge om vi vil lave en aftale man kunne jo

man finder en mere permanent ordning for beskyttelse af det jødiske samfund den ordning man har i dag er jo

så kan vi godt hvis ministeren ønsker det tage en lang debat og også gøre det foran tv

til beskyttelse af det jødiske samfund jeg kan se

jødiske samfund i dag er ude at efterspørge det her og netop advarer mod den polemiske linje som ministeren lægger

spørger jeg igen vil ministeren indkalde til

fysisk sikkerhedsniveau derfor valgte jeg at gå i folketinget det trak ud men heldigvis er flertallet kommet på plads

stolpe op og stolpe nederst det der står tilbage også efter evalueringen er at bevogtningsopgaven i danmark er større i dag

den kommer til at kræve ressourcer og derfor håber jeg også på at der bliver et politisk flertal bag at sikre at de ressourcer

forhandlingerne om en samlet

med regeringen i øvrigt i lighed med andre partier men valgte at takke nej jeg har fremsat et aktstykke for at skaffe flere penge til dansk politi til pet

og til sikring af det jødiske mindretal også den proces valgte man

strække i unødvendig lang tid

nu bliver vi nødt til fra regeringens side at se fremad fordi området er så vigtigt og jeg håber på at venstre vil gå konstruktivt ind

nogen skulle gøre det jeg kan bare konstatere at den tidslinje der fremgår af evalueringen ikke svarer til det billede vi fik i dagene efter angrebene som det også fremgår af den besvarelse der er oversendt til folketingets retsudvalg fik jeg den tredivete april to tusind og femten altså dagen før

maj store bededag en mundtlig orientering om evalueringens nedslagspunkter herunder om tidsforløbet i forbindelse med etablering af bevogtning ved synagogen

samlede skriftlige beskrivelse af det samlede forløb da evalueringen blev afleveret den fjerde maj og den blev offentliggjort den

i spidsen har givet offentligheden forkerte oplysninger om hvad der foregik i forbindelse med terrorangrebet og det vel at mærke om et meget meget centralt spørgsmål nemlig om beskyttelsen af det jødiske samfund som der har været talrige henvendelser til regeringen

op igennem to tusind og fjorten og senere også i to tusind og femten

mystisk at informationer af så væsentlig betydning som en oplysning om

ved synagogen klokken nitten tredive kan blive overset i to en halv måned i både justitsministeriet og statsministeriet kan ministeren her i dag

rimelig forklaring på hvordan det kan være at man overser centrale oplysninger som vi alle sammen diskuterer det jødiske samfund pressen der stilles spørgsmål om det samrådsspørgsmål det fremgår af tv to nyhedernes interviews med dem der deltog i konfirmationen at de

politi til stede hvordan kan nogen som helst overse sådan noget kan

vi er blevet bibragt et andet billede det tror jeg ikke der har været noget formål med og derfor vil jeg ikke deltage i den der lidt hidsige

i forhold til til det her jeg må også være helt ærlig og sige

det der er det egentlige problem i den her sag er at der går næsten fire timer før der er bevogtning

for mig er det det der er det essentielle i sagen

passer godt nok på vores jøder

iværksat en udredning af det allerede forinden det synes jeg umiddelbart det lyder til

kontakter en fremtrædende medarbejder hos pet

justitsministeriet for at få forklaret

efter statsministerens pressemøde

den telefonsamtale der var ifølge den korrespondance vi har set mellem pet

komme så tæt på indgangen til synagogen at han kunne skyde en vagt

er nogens skyld men men det er bare et faktum og det bliver vi jo nødt til politisk at forholde os til det er derfor at man har lavet

man så bare undre sig over hvorfor regeringen ikke synes at regeringen selv skal lære noget noget man vil ikke kortlægge hvad der er sket i regeringens sikkerhedsudvalg og man vil ikke svare på hvordan man

spiller fuld og kommer tæt

diskussion om hvordan vi sikrer at vi har al den kapacitet der skal til for at modstå den brutalitet der bliver udvist i københavn den eftermiddag og

og det har jeg også gjort her i dag og det vil jeg også gøre

jeg vil dog alligevel tillade mig at håbe på at vi bare en gang imellem kunne tage den reelle diskussion om hvad det er for et politi vi ønsker os i danmark

er for et terrorberedskab der er nødvendigt og alle dilemmaerne der er forbundet dermed

blive klogere ja det vil vi selvfølgelig for det er vores ansvar at myndighederne har de rigtige rammer

derfor er det her selvfølgelig væsentligt både af politiske

jeg tror at der er grund til at lære af de fejl der er blevet begået så vi har et endnu

medierne sagde at statsministeren egentlig bare havde sagt det på pressemødet med den internationale presse

hvordan man af egen drift spørger ind til tingene

det som det jødiske samfund sagde nemlig at

det forbudt for justitsministeren og statsministeren at spørge ind til ting

blive klogere ja og det er derfor vi har lavet en evaluering det er jo derfor at vi har ønsket en evaluering der kortlægger hele det her spørgsmål så vi er sikre på at de detaljer

klart at vi havde haft et godt møde

jeg tog bekymringerne fra det jødiske samfund meget alvorligt

andet gjorde jeg det klart at i de dage var var vi smerteligt bevidst om vigtigheden af at vores jødiske medborgere kunne føle sig trygge i danmark

for det tredje gjorde jeg det klart at spørgsmålet om sikkerheden for vores jøder ikke må blive et spørgsmål om ressourcer efter mødet sørgede jeg for at det jødiske samfunds forslag blev bragt videre til pet med henblik på at det kunne indgå i pets videre arbejde som jeg har sagt ved andre lejligheder og det vil

går jeg som justitsminister hverken ind og dikterer

konkrete eller operative beskyttelsestrategier over for dansk politi det må i stedet bero på en politi og sikkerhedsfaglig vurdering som det fremgår af evalueringen blev der på tidspunktet for angrebet ved synagogen i krystalgade udført bevogtning af i alt seks polititjenestemænd hvoraf to stod vagt foran indgangen

af kørende tilsyn men det forhold at der stod bevæbnet politipersonale ved indgangen til synagogen afskrækkede ulykkeligvis ikke gerningsmanden og

spiller selvfølgelig også ind når myndighederne på baggrund af evalueringen tilkendegiver

i forhold til at kunne opstille hypoteser

det seneste brev blev sendt seks dage efter terrorangrebet i paris den trettende januar og

man jo at man frygter at det at det

at der ikke er nogen bevogtning derude får en

at der også er sket sket fejl i bevogtningen derude og at den har været mangelfuld op til terrorangrebet som får mig til at stille det her spørgsmål jeg har stillet det før

set også det gør for justitsministeren

mindretal virkelig får den beskyttelse de

den har de behov for i øjeblikket

næsten ikke til at bære at vi selv i år to tusind og femten kan konstatere at

set det i vores egen hovedstad er en udsat gruppe og derfor skal vi passe særlig godt på vores

hvad enten der er tale om en konfirmationsfest eller

borger opgiver en proformaadresse til a kassen og det synes jeg faktisk vi skal slå hårdt ned på

brug for at vi fører kontrol også når det gælder bopælskrav så det kan blive kontrolleret via adresseoplysningen i cpr registeret

om deres egne medlemmer hvis der opstår tvivl kan medlemmerne blive bedt om at dokumentere bopæl og ophold i danmark

dokumentation medmindre der som led i a kassens sagsbehandling opstår tvivl om den reelle adresse og derfor vil jeg gerne sige at den skrivelse

henviser til den konkrete udmøntning af de nye regler

får deres dagpenge hvis de er berettiget

hvis man læser beskrivelsen

kan ske ved dokumentation af forbrug her i landet for eksempel ved udskrift af digital betaling det har betydet at en fagforening som for eksempel 3f skriver at a kassen

de her ting hvis man kigger i lovgivningen

står at direktøren for styrelsen altså star uden samtykke kan forlange at få oplysninger fra pengeinstitutterne om bestemte dagpenge eller efterlønsmodtageres hævninger og direktøren kan videregive de her oplysninger til a kassen det vil sige det i direkte strid med loven at pålægge a kasserne

at lave den opgave som er en decideret myndighedsopgave hvad mener ministeren

folks bankkonti for at se om de har et forbrug og hvilket forbrug de

det må kunne ske på andre og mere anstændige måder

en og halvfems stykke syv og stykke ni

det står jo sort på hvidt at det er direktøren og ikke a kasserne der kan lave den her opgave så derfor mener jeg stadig væk det er ganske i strid med selve

af dsb det generelle udgangspunkt for togbetjeningen i danmark på de strækninger som dsb har ansvaret for er således de krav som trafikkontrakten mellem transportministeriet og dsb definerer og som banedanmarks kanaltildeling muliggør inden for disse rammer er det dsbs ansvar at tilrettelægge køreplanerne derfor stiller kontrakten med dsb heller ikke krav om den præcise køreplan i form af for eksempel præcise minuttal eller

lyntog intercitytog og regionaltog

princip som har været anvendt

med dsb også da vk regeringen lavede den kontrakt med dsb der gjaldt fra to tusind og fem til to tusind og fjorten det er en arbejdsdeling som er valgt for at sikre at en lang kontrakt ikke forhindrer fleksibilitet i den løbende trafikplanlægning hvor passagerernes efterspørgsel vil ændres over årene det er sådan at at den pågældende station vil ligge på hovedlinjen i øst vest trafikken og i planlægningen af betjeningen af stationen er man derfor selvfølgelig nødt til at inddrage overvejelser om det forventede passagergrundlag

i langeskov men man er også nødt til at overveje påvirkningen på togene i landsdelstrafikken med de store passagerstrømme det har dsb så undersøgt

anvendt trafikstyrelsens prognoser disse prognoser viser at langeskov forventes at få

rejsende årligt ifølge dsb

er det markant færre rejsende end på en række regionaltogsstationer på sjælland og færre end alle nuværende ic stationer øst for lillebælt det er klart

ic betjening af langeskov vil give attraktive direkte forbindelse med korte rejsetider mellem langeskov og ic

stationer på sjælland og en række ic stationer

betjening af langeskov vil imidlertid også betyde at cirka en tredjedel cirka

mellem odense og nyborg får forlænget rejsetiden med cirka tre minutter i hver retning samlet set er det en forlænget rejsetid på mere end ethundredetusind timer om året

og seksten er tilrettelagt sådan at lyntogene overhaler det ene ic system i odense hvilket muliggør at passagerer kan skifte fra

ic toget til lyntoget og dermed opnå en rejsetidsbesparelse på tyve minutter for rejsende fra

sønderborg til københavn dette vil ikke være muligt hvis ic

toget skal stoppe i langeskov nærmere undersøgelser viser hermed at

betjening af langeskov vil reducere rejsetiden for de få men omvendt forlænge rejsetiden for de mange

været klart for vurderingen fra dsbs side at en

ic betjening af langeskov station vil have negative konsekvenser for langt hovedparten af kunderne i den kollektive trafik

har dsb valgt regionaltogsbetjening af langeskov jeg er godt klar over at der er folk i og omkring langeskov som er skuffede over den beslutning derfor er jeg også gået i dialog med forbrugerrådet tænk og passagerpulsen om at få belyst sagen og jeg tror det vil være godt at få nogle nye uvildige øjne på denne

de mange borgere i og omkring langeskov som er både overraskede og skuffede over ministerens seneste svar hvor han jo skriver at

ministeren nu vil betjene langeskov station med regionaltog frem for

hidtil har været på tale kerteminde kommune har jo overholdt deres del af aftalen de har investeret millioner af kroner i projektet i langeskov der er børnefamilier der i fuld tillid til at en aftale

der er virksomheder der har investeret i projekter også i fuld tillid til

som jeg sagde forstår jeg virkelig godt de frustrationer

borgerne giver udtryk for så sent som i to tusind og elleve gav daværende transportminister henrik dam kristensen følgende svar til folketinget

jeg kan dog vanskeligt give tilsagn om at åbne langeskov station for regionaltog da der ikke kører regionaltog fra odense til nyborg og dermed gennem langeskov langeskov station tænkes derimod betjent med

langeskov skal betjenes med ic tog tilsyneladende

kan jeg konstatere at ministeren her ikke er enig i den tidligere transportministers vurdering og jeg vil derfor tillade mig at spørge igen hvad er forklaringen minister hvad er det der har ændret sig siden aftalen

svar i to tusind og elleve

borgermøde i to tusind og elleve hvor man gjorde det klart for borgerne i langeskov at der skulle betjenes med

der skal være to stop i timen et hver vej

var det også under den tidligere regering så er det dsb der laver køreplanerne og derefter

forsinker lyntogene igennem hele danmark

aftale at ministeren har valgt at indgå en smal politisk aftale med sf og enhedslisten hvor man tilgodeser dsb men glemmer passagererne det er langeskov jo et rigtig rigtig godt eksempel på lad mig lige komme med et eksempel når vi nu er

annette legart fra banedanmark

på et borgermøde den enogtyvende september at med trafikaftalen fra to tusind og ti

to og tyve timer om året hvert år ekstra

for stor en forsinkelse ud over

lyntoget så ikke kan komme hurtigt frem og det vil sige at lyntoget på danmarks hovedstrækning

honoreret den aftale der er lavet forligsmæssigt det vil sige at jeg har skrevet ind i kontrakten med dsb at man skal stoppe

på den kommende langeskov station

lave setuppet ud fra at de selvfølgelig ikke vil have

medlem af transportudvalget socialdemokraternes egen jens joel siger i transportudvalget havde vi forventet at der var tale om et

jeg forstår ikke at prognoserne for passagergrundlaget er blevet ændret fra den ene dag til den anden vil ministeren her hælde

er valgt i østjylland og ærlig talt ikke har så meget med sagen

i aftalen om hvad det skal være for noget og når der står i det svar som

en tidligere venstreminister som i valgkampen

for alle de andre som er på hovedstrækningen

at mobiliteten mellem landsdelene er blevet bedre

nedlæggelsen af indenrigsterminalen i

der er kortere afstand til metro og jernbane og det er selvfølgelig

er et privat aktieselskab det

den sammenlægning der er sket er besluttet

det private selskab københavns lufthavne as det kan de selv beslutte jeg kan ikke selv om jeg måske havde lyst

er jo at gribe ind over for lufthavnen og pålægge lufthavnen at gennemføre foranstaltninger hvis man ikke har tilstrækkelig kapacitet det er dog en ubetinget forudsætning for overhovedet at overveje det at det faktuelle grundlag er på plads fordi lufthavnen er en privat virksomhed og et sådant pålæg

er et betydeligt indgreb i lufthavnens

sige at jeg har bedt trafikstyrelsen om at udarbejde en redegørelse for

for ventetiden i sikkerhedskontrollen efter den her sammenlægning jeg har også konstateret i dag at lufthavnen selv har åbnet nogle nye pendlerspor

det var pendlerne umiddelbart glade for men jeg synes vi lige skal vente og se før vi kan konkludere at

ventetid meget dårlige adgangsforhold ikke bare for personer med handicap men også personer der er dårligt gående familier med

andre der ligesom ikke er i stand til at kravle op ad den meget meget store trappe som møder en når man lander med en indenrigsflyver på på nuværende tidspunkt det og den forøgede ventetid der gør at mobiliteten er blevet vanskeligere at flyet som har været et hurtigt alternativ er blevet svækket og

den her hurtige linje mellem landsdelene og københavn er blevet dårligere efter nedlæggelsen af

i lov om københavns lufthavne § fire stykke syv står trafikministeren kan for at tilgodese samfundsmæssige eller overordnede trafikale hensyn give selskabet direktiver for udøvelsen af dets virksomhed

om ministeren mener at det her reelt set også har nogle overordnede konsekvenser for den mobilitet vi har mellem landsdelene

jeg da også glad for at ministeren i sin indledning

den service der er hverken over for pendlerne eller indenrigspassagererne generelt efter at indenrigslufthavnen er blevet nedlagt

det møde som ministeren har haft i dag med københavns lufthavne sammen med en række af transportordførerne herunder transportordføreren for venstre hvor man har fået et tilsagn

nogle dedikerede sikkerhedslinjer til indenrigspassagererne hvornår forventer transportministeren så at det her sker

jeg fast på at

og derfor er ventetiden jo væsentlig ikke kun for den enkelte passager men også

de ofte flyvende pendlere skal afsætte af tid for at kunne nå deres flyvere vi har allerede oplevet at der er mange der har misset

den tid man skal afsætte ikke længere er en halv time som det var i indenrigslufthavnen men at folk nu forventer at

afsætte en time for at kunne nå en indenrigsafgang

blot høre om ministeren mener at det er acceptabelt i forhold til at sikre en ordentlig mobilitet mellem landsdelene

det er jo klart at når det er et privat selskab vi har med at gøre så skal det være begrundet og det skal være med rimelig frist og alt det her og det er vi nu i gang med

det her tilfælde om de har gjort tilstrækkeligt vil jeg ikke

der skriver man lukningen af indenrigsterminalen i københavn lufthavn kastrup har givet indenrigspassagererne længere ventetid i sikkerhedskontrollen og længere ventetid på bagagen

i dyrere flybilletter det her gælder også for bornholm så det er faktisk hele landet der er ramt af det

at udarbejde den redegørelse der skal til

kunne gå videre men det er klart at det selvfølgelig skal være fuldkommen

og undersøgt af den relevante myndighed når det drejer sig om en privat

så kompliceret det handler om at den der ventetid

privat selskab som driver en lufthavn og de

godt have så stort et overskud som muligt

sikre mobilitet det siger de også

det skal vi støtte dem i at gøre bedst muligt og

generer folk det sidste tiltag her

stopper og ministeren bruger sin indsigelsesret

også kun intakt hvis vi har selskaber der flyver og lige nu er der nogle

eller afgiftsstigninger fra københavns lufthavn

driften af indenrigsruterne og som jo i sidste ende kan risikere at betyde at nogle af indenrigsruterne knækker nakken og derfor vil jeg spørge ministeren

fagligt grundlag jeg ved ikke om det nye tiltag fra lufthavnen kan forsinke det lidt for det er jo altså et nyt tiltag som forhåbentlig skulle løsne op for en del af det vi skal jo have alt undersøgt

men så snart de har præsenteret noget som giver grundlag for at kunne gå videre hvis det er det der påkræves

at holde hånden over eller under en

at alle godkendelser og tilladelser overholdes i den konkrete sag om prøveboringerne

kommune reagerede energistyrelsen i sidste uge og pålagde total at stoppe boreaktiviteterne indtil videre og grunden var at energistyrelsen via de daglige borerapporter fra borepladsen var blevet opmærksom på at et vilkår for godkendelsen af boreprogrammet ikke blev overholdt i vilkåret står der at indhentning af de nødvendige miljøtilladelser er en forudsætning for

boringen kan gå i gang og energistyrelsen

har bedt total om en redegørelse for hvordan det kan sikres at en overtrædelse af dette miljømæssige vilkår ikke sker igen total ønsker at bruge andre kemikalier end dem der fremgår af vvm tilladelsen og det har gjort sagen om prøveboringen mere kompleks fordi der er betydelige statslige interesser knyttet til skifergassen har staten

kommune overtaget den videre behandling af sagen efter vvm reglerne miljøministeriet har derfor nu overtaget opgaven med at tage stilling til totals aktuelle anvendelse af nye kemikalier og eventuelle kommende anmeldelser om ændringer af projektet

for den igangværende boring det vil være naturstyrelsen der behandler sagen færdig og konkret betyder det at naturstyrelsen skal afgøre om de nye kemikalier kræver en ny vvm redegørelse

synes jeg er er fint det var jo den tidligere

vk regering som gav tilladelsen tilbage i to tusind og ti og frederikshavn kommune og borgmesteren deroppe har også givet udtryk for at det var en meget stor mundfuld for dem at håndtere det her og har derfor også udtrykt ønske om at miljøministeren overtager

er det ikke rimeligt at lave en helt ny vvm hvis man vil bruge kemikalier som total har givet udtryk for at jo begyndt at bore igen de har fået tilladelse til at bore igen hvis man vil bruge nye kemikalier skal der så ikke laves en

der har man til brug for sagsbehandlingen fået miljøstyrelsens og energistyrelsens tekniske bistand til at vurdere en række af de faglige

enten er på miljøstyrelsens grønne liste eller gule liste over godkendte kemikalier til brug offshore eller var på ospars liste over stoffer som udgør ringe eller ingen risiko for miljøet hertil kommer

til miljøet ifølge energistyrelsen der har ekspertisen til at vurdere risikoen for udslip fra selve

er det naturstyrelsens foreløbige vurdering at de nye kemikalier ikke udgør en væsentlig ændring i forhold til beskrivelsen i vvm redegørelsen

bor jo og har marker lige ved siden

oplever at der er lys på alle tidspunkter af døgnet at der bliver arbejdet at der er stier som skulle være anlagt

og det giver dem et indtryk af

at der bliver sat måleudstyr op på nabogrunden på nabomarken

at alle regler og standarder bliver overholdt hvad mener miljøministeren vil det ikke være en god måde at give dem en sikkerhed for at total overholder reglerne at man sætter

det andet spørgsmål vil jeg sige at det det som miljøministeriet har overtaget er

vurdering af de ni kemikalier i forhold til det øvrige tilsyn

kommune som er tilsynsmyndighed og det gælder for eksempel i forhold til

og steen gade givet udtryk for at der selvfølgelig er en lang række forhold der skal være opfyldt

landskabet sundhedsmæssige forhold og så videre

en af de ting som mange med rette er meget optaget af er det her radioaktive

jeg kun spørge om ministerens holdning fordi alt andet ville være urimeligt når det er et spørgsmål jeg har stillet til sundhedsministeren men sundhedsministeren svarede at

taget stilling til det radioaktive affald i

er kan ministeren forstå den bekymring der er

undersøgelse forud for at der eventuelt

og der er det selvfølgelig afgørende for mig og det er derfor at

foretaget efter alle kunstens regler og at vi får belyst

det er baggrunden for at jeg har løftet kompetencen ind nemlig fordi jeg selvfølgelig er interesseret i og optaget af

fagligt mest velfunderede måde og der mener jeg at

og i øvrigt efterforskning efter skifergas i andre lande og får sat det ind i en dansk kontekst

brug for at den viden der eksisterer og de erfaringer der eksisterer

de fremmeste forskere i landet om at foretage sådan en

simpelt hen for at vi kan blive klogere på

kommer en masse vand og og sand og

det kræver også en masse lastbiler og det er utrolig meget vand der skal pumpes

og der er en del affald der skal håndteres vil miljøministeren som miljøminister ikke synes at det kunne være godt

skal have skifergas i danmark for enhver pris

og derfor er det selvfølgelig også vigtigt at vi får

skal rapportere til regeringen efter sommerferien så vi får et bedre beslutningsgrundlag for indsatsbehov og målrettet regulering med en ny målrettet regulering forventer vi at der i nogle områder kan tilføres mere kvælstof mens

reguleringen af kvælstof bliver på den måde mere intelligent mere målrettet og vi

samlet set kunne opnå fordele for miljøet og erhvervet samtidig men da indsatsbehovet skal analyseres nærmere og da de politiske beslutninger om indsatsbehov og målrettet regulering ikke er truffet nu

ikke udtale mig om hvorvidt regeringen vil udskyde reduktioner eller fastlægge yderligere indsatser jeg kan af gode grunde ikke på forhånd træffe beslutninger om konklusioner fra et embedsmandsudvalg hvor vi ikke kender konklusionerne

vandområdeplanerne blev afskaffet med den nye lov om vandplanlægning som vi vedtog enstemmigt i folketinget i december to tusind og tretten det betyder dog ikke at interessenterne ikke bliver hørt hvis vi beslutter os for for eksempel at indføre målrettet regulering en målrettet regulering vil kræve lovændringer

og den vil som sædvanlig blive genstand for en selvstændig offentlig høring

en eventuel lovgivning om målrettet regulering og

ny høringsrunde fordi man mener at en supplerende høringsrunde kan kan klare det behov

i skarp modsætning til de seks tusind to hundrede

af forslagene til vandområdeplaner at der ikke er taget stilling til endnu i hvilket omfang blandt andet en målrettet regulering kan bidrage til at reducere kvælstoftilførslen

her identificerede indsatsbehov kan jeg jo minde spørgeren om at

der er sådan set en parallel i forhold til det at man sendte planer i høring hvoraf en del af indsatsbehovet var

regeringen har nedsat også se på

der vil være en vurdering af indsatsbehovet og der vil være en vurdering af hvorvidt man i forbindelse med

nå noget af det indsatsbehov i den sammenhæng det vil regeringen

af os alle sammen et samlet folketing ønskede at gøre noget helt særligt for vores soldater fordi vi kunne se at nogle af dem får ar på sjælen af deres arbejde

ved lovudarbejdelsen lovudarbejdelsen blev særloven udvidet til også at omhandle andre statsansatte der også har været udsendt til konfliktområder for eksempel politifolk efterforskere som er blevet udsendt igennem justitsministeriet

jeg faktisk gav god mening fordi disse udsendte befandt sig i samme område og i de samme situationer som soldaterne i marts to tusind og fjorten vedtog vi i enighed loven om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte

vi kalder sent diagnosticeret ptsd og det gjorde vi ret i det enhedslisten ønsker er at udvide personkredsen til at omfatte alle offentligt og privat ansatte og uanset om man har udviklet ptsd som følge af udsendelse til konfliktfyldte områder eller under arbejde i danmark jeg mener det er meget vigtigt at vi holder fast i at soldater og andre statsansatte udsendt til krigsområder er en helt særlig gruppe

vi derfor skal fastholde loven som den er

prøve at forklare en smule nærmere formålet med særloven var helt klart det vi ønskede dengang var at sikre at soldater får mulighed for erstatning ligesom andre der har udviklet ptsd som følge af arbejdet selv om også soldaterne får stillet diagnosen sent særloven indebærer udelukkende at dokumentationskravet for denne særlige gruppe er lempet det betyder at soldaterne har mulighed for at få anerkendt ptsd selv om der er gået flere år fra at den enkelte har været udsendt

traumatiserende påvirkninger under udsendelsen krav til dokumentation

opstået i tidsmæssig sammenhæng med de påvirkninger som der har været i forbindelse med udsendelsen det viser sig nemlig desværre at de soldater der kommer hjem med voldsomme ar på sjælen er i en særlig risikogruppe og

ikke altid taget kontakt til hverken læge eller myndigheder selv om de havde symptomerne symptomerne det betyder at nogle kan gå helt alene med sygdommen i årevis inden de får en egentlig diagnose og inden der bliver taget hånd om dem og deres ulykkelige situation særlovens personafgrænsning skal derfor ses i lyset af at soldaterne er en helt særlig gruppe på vores arbejdsmarked deres arbejdsforhold er helt usammenlignelige med de arbejdsforhold der generelt kendetegner vort danske arbejdsmarked det samme gælder andre statsansatte der udsendes til samme opgaver som soldater i krigszone i tjeneste for

for eksempel personale der står ved åbningen af massegrave eller

særlige forhold og fordi det er en helt særlig situation som jeg sagde

de første år efter særloven har fået anerkendt knap to hundrede sager efter særloven det er soldater der er blevet syge som følge af

som nu har fået erstatning for de psykiske skader som de har pådraget sig når det er slået fast synes

at huske på at særloven bygger oven på de almindelige arbejdsskadesystemer vi har alle arbejdstagere ikke kun soldater kan få anerkendt ptsd som en erhvervssygdom og dermed få erstatning efter arbejdsskadesikringsloven det gælder også den oprindelige ptsd også den forsinkede som har en lidt længere sygdomsudvikling det er min klare opfattelse at ansatte som ikke er udsendt til krigszoner

vist sig for tidligere soldater og det er grunden til at særloven kun omfatter tidligere udsendte soldater og andre statsansatte særloven var altså udtryk for et bredt funderet politisk ønske om at staten som arbejdsgiver

det er bestemt mit indtryk at langt langt de fleste arbejdsgivere i danmark påtager sig et ansvar

er med til at mindske risikoen for at pædagoger brandmænd og

det betyde at særloven ville blive udvidet til hele arbejdsmarkedet og det ville reelt betyde at vi satte den almindelige arbejdsskadesikringslov ud af kraft det synes jeg faktisk ikke er den rigtige vej at gå jeg mener ikke at vi generelt skal udvide loven

har sagt her så regeringen kan ikke støtte enhedslistens

politifolk der arbejder i danmark

og arbejdsskadeloven omhandler alle hvorfor laver man en særlov som kun omfatter nogle nemlig folk der bliver statsansatte uden for landets grænser i stedet for at lade alle folk

ud for ulykkelige ting i forbindelse med et

kan man faktisk godt få men så er det efter de almindelige regler og der er som jeg prøvede på at redegøre

vi har jo en udredning som siger at blandt andet

så hvorfor bliver de ikke omfattet af det

et objektivt krav som man i virkeligheden skal

til alle mennesker der arbejder både inden for

den arbejdsskadelovgivning som vi har herhjemme den eneste forskel er

synes jeg ikke det er rimeligt og fair at overføre til det normale men udvikler man på grund af sit arbejde ptsd også

ptsd efter for eksempel otte års forløb kan få erstatning

ud fra den lovgivning som er vedtaget men jeg har også forstået og det er her det uretfærdige kommer ind i billedet

synes jeg er underligt og virker uretfærdigt

fire år efter symptomerne har været der så det er ikke umuligt også at få det anerkendt som en arbejdsskade men men der hvor jeg bare stiller det forsigtige spørgsmål

det ansvar som arbejdsgiver har for at tingene skal være i orden

er arbejdsgiver for ambulancechaufføren som skal sørge for at tingene er i orden at der bliver lavet den psykologbehandling efter dramatiske udrykninger og så videre

så det her ikke sker og der tror jeg man skal huske lidt på at der er forskel på at man laver en særlov for nogle som har en

fint med mig med tre fire år men det bekræfter mig i det som jeg startede med at sige nemlig

få det anerkendt i danmark hvis den først viser sig for alvor efter otte års forløb og så er vi tilbage ved mit spørgsmål er det ikke

forbedre og sikre de her forhold det kan vi jo også gøre i fremtiden det jeg bare siger her

arbejdsskadeforsikring og den måde vi gør det på ikke hele tiden er til debat og vi

det spørgsmål vi taler om her vil jeg gerne understrege men

handler jo om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret

særligt altså en udvidet beskyttelse af de ansatte i staten der som led i deres ansættelse har været udsendt til områder hvor danske statsansatte deltager i konfliktforebyggende fredsbevarende

i forhold til vores udsendte soldater har

konkret praktisk betydning for de mange veteraner som hidtil har været i klemme i systemet

på mange måder fortjener en langt bedre behandling end den

at få en status på hvordan det

med at hjælpe disse veteraner jeg har fået flere henvendelser

det tager umådelig lang tid

en sent diagnosticeret

hen brug for at at mødes om nu ønsker enhedslisten så med det her forslag at udvide gruppen af personer til at omfatte alle uanset om de har været udsendt

statsansatte privatansatte eller offentligt ansatte og finansieringen skal ske ved at sende en på nuværende tidspunkt ukendt

virksomhederne men allerede i dag det har ministeren jo også redegjort for anerkender arbejdsskadestyrelsen ptsd efter arbejdsskadelovgivningen og man kan få anerkendt almindelig ptsd

ptsd hvis der foreligger lægelig dokumentation

vi finder derfor ikke at der er grundlag for at ændre på den nuværende lovgivning vi har sammen med resten af folketingets partier ønsket at sikre udsendte statsansatte ud over de almindelige regler efter arbejdsskadeloven vores udsendte soldater

kan opleve meget voldsomme begivenheder der kan have betydning for hvornår de henvender sig og ønsker at få hjælp efter endt udsendelse

det meget rimeligt at de har en udvidet beskyttelse ansatte i danmark har ikke samme risiko og derfor mener vi ikke at der er grundlag for at udvide målgruppen og på den baggrund kan venstre ikke støtte dette

og man fandt ud af i udredningen at folk kan udvikle ptsd

men hvis man ikke er soldat og har været udsendt

andre der er statsansatte været udsendt til andre lande så kan man ikke

trods af at udredningen siger at det kan man godt hvad siger man til de

anerkendelse eller erstatning selv om de har ptsd

det kunne godt gå hurtigere med at få anerkendt de mange mennesker der lige i øjeblikket har deres sag liggende i arbejdsskadestyrelsen så kommer enhedslisten så i øvrigt med et forslag om at udvide gruppen

ikke grundlag for at gøre på nuværende tidspunkt

en særlov til mennesker vi har udsendt i krig

og gav mulighed for at anerkende ptsd som en arbejdsskade hos tidligere udsendte soldater og andre statsansatte det var rigtig godt for socialdemokraterne er det generelt vigtigt at man skal kunne gå trygt på arbejde og

være sikret den nødvendige støtte hvis der skulle blive brug for det gælder naturligvis også de mennesker der er udsendt på vegne af danmark de vil ofte være udsat for meget ekstreme forhold og kan have et arbejde hvor de bliver udsat for ekstreme situationer der kan medføre ptsd og derfor var det vigtigt at vi sidste år vedtog den lov i dag behandler vi så et lovforslag fra enhedslisten der ønsker at udvide personkredsen der kan benytte sig af de lempeligere dokumentationskrav som vi vedtog sidste år

i dag dækker personkredsen over soldater og ansatte der har været udsendt i tjenstligt medfør til områder i udlandet i forbindelse med konfliktforebyggende fredsbevarende fredsskabende humanitære eller andre lignende opgaver enhedslisten ønsker med forslaget at udvide personkredsen til at gælde alle ansatte hjemlige som i udlandet

som offentligt ansatte

det er vigtigt at bemærke at man allerede i dag kan få anerkendt almindelig og forsinket ptsd i det almindelige arbejdsskadesystem og særloven som vi vedtog sidste år byggede som sagt oven på dette

langt fra normale hjemlige rammer når de bliver udsat for noget traumatiserende

ikke at få diagnosticeret ptsd så snart de oplever deres symptomer den risiko gælder selvsagt ikke ansatte i danmark

at det er en anden situation når staten er arbejdsgiver end når vi taler om private arbejdsgivere vedtages lovforslaget vil private arbejdsgivere blive pålagt at give erstatning

sygdomme som er sandsynliggjort og dermed ikke fuldt ud dokumenteret den praksis ønsker socialdemokraterne ikke og vi kan derfor ikke

bliver omfattet af særloven men at

folk der har det her i danmark

det kan være privatansatte det kan være statsansatte det kan være kommunalt ansatte hvad er forskellen på de folk som i dag

ptsd hvis det først kommer i udbrud efter tre fire år

og det gælder jo alle uanset om man er udsendt eller om man arbejder i danmark om man er privatansat eller eller offentligt ansat det der er forskellen

jeg nævnte først er det dokumenteret at man har ptsd det vi har lavet med særloven er at man skal sandsynliggøre at man har ptsd

ikke kun omfatter soldater og andre udsendte fra danmark i konfliktforebyggende fredsbevarende fredsskabende og humanitære opgaver men alle der har pådraget pådraget sig ptsd under arbejdet i eller uden for danmark uanset om man er privatansat eller statsansat i dansk folkeparti mener vi at det er noget særligt at være udsendt for danmark og at det bør give nogle særlige privilegier og nogle helt særlige hensyn hvis man kommer til skade

og seks og tredive dansk folkeparti ønsker på den baggrund ikke at udvide kredsen omfattet af loven og dansk folkeparti kan derfor

opgaver i udlandet af militær eller

de på arbejde og de er udsendt af deres arbejdsgiver

når man pådrager sig noget så alvorligt som ptsd

have en erstatning så den side af sagen er utrolig god så kommer vi til det civile

og der er det efter sfs mening

der er ikke den samme mulighed for at få erstatning selv om det er blevet sagt nogle gange heroppefra

er der ikke den samme mulighed for at få erstatning hvis man får en sent diagnosticeret ptsd men jeg er så i mellemtiden blevet lidt bedre til at forklare hvori forskellen består og sige det på en mere præcis måde med hjælp fra meget kyndige mennesker som

til stede her og derfor vil jeg komme med følgende eksempel hvis en veteran kommer hjem og otte år efter at

er der mulighed for at få erstatning idet det dog skal være sådan at den læge som undersøger den pågældende

skal erklære at der også var ptsd symptomer og sygdom fra starten af det var eksemplet med den udsendte i udlandet så kommer vi

er noget helt galt men vedkommende har gået og døjet med nogle ting og

så gør nøjagtig det samme som lægen gjorde over for veteranen nemlig siger

er jeg sikker på at du har haft ptsd fra starten af med de symptomer som du fortæller mig om hvis det sker otte år efter den dramatiske hændelse som har udløst den forsinkede ptsd

ingen erstatningsmuligheder til den politibetjent eller ambulanceredder eller brandmand det drejer sig om det er forskellen

er på arbejde hvad enten det er som udsendt med militæret

ministeren har skitseret at det vil være at ændre det danske arbejdsskadeforsikringssystem det kan man diskutere om det er altså

jeg har hæftet mig ved at organisationen ftf som har knap en halv million medlemmer i danmark

det her er et godt forslag og ud fra mit kendskab til

i almindelighed værner om det danske arbejdsskadeforsikringssystem

men jeg mener der er en afgørende pointe i

lavet en ligestilling sådan at den

kan få det anerkendt som en arbejdsskade

to år som udgangspunkt og det kan så i visse tilfælde forøges til tre fire år men otte år kan det ikke komme op på så jeg mener der er et kæmpe behov for at der bliver arbejdet videre med det her og selv om man kan diskutere formen

skal vi have problemet løst over for de her personalegrupper der også kan blive ramt af det og derfor er det sfs holdning at vi kan stemme for det her forslag fra

fjorten vedtog

særlov som lempede for dokumentationskravet i forhold til

derfor også havde bred opbakning i folketinget det som den særlov gjorde var at veteraner som

dokumenteret sammenhæng mellem sygdom og påvirkning på arbejdet alligevel fik mulighed for at få anerkendt ptsd som en arbejdsskade alene på baggrund af en psykiatrisk speciallæge erklæring hvor årsagssammenhængen ligesom blev sandsynliggjort men altså ikke blev dokumenteret så man kan sige at kravene blev lempet ganske betydeligt og det var også

fordi der her var tale om soldater man havde udsendt i krigszoner og som

om at være i tjeneste i en krigszone og være i krig

vi også at det var fint at man havde nogle meget lempelige krav for dem men vi kan ikke støtte at de lempelige krav bliver udbredt til alle og derfor stemmer vi nej

utrolige hændelser ikke mindst dem

var i balkan men herhjemme er der jo folk der kommer ud for nogenlunde

samme og i virkeligheden får de den samme sygdom hvorfor skal de ikke kunne få anerkendelse og erstatning på

så det er den ene forskel der er den anden forskel er vel i sin enkelhed

psykiater og så videre for man er i danmark og kan komme

tyve mennesker om året men hvorfor skal de behandles dårligere end alle mulige andre

for præcis det samme og som skal sandsynliggøre at man får ptsd på baggrund af en traumatisk hændelse hvorfor er der forskel på folk

men vi synes bare det er vigtigt at man skelner mellem de to meget meget forskellige situationer og det er

netop den her gruppe for det er jo sådan at den gruppe af mennesker der herhjemme arbejder med ting at de typisk udsættes for noget som er tilsvarende dramatisk i forhold til vores udsendte eller af en anden grund oplever noget tilsvarende dramatisk er mennesker som er i deres vante rammer de er sammen med kollegaer der

kommer til det fremover de er i nærheden af deres familie og deres omgangskreds altså mennesker der kender dem

afviger fra normalen derudover er det jo sådan for

altså de faggrupper der typisk er udsat for at kunne opleve de her ting at der netop er meget

strenge krav til dokumentation af de opgaver

har været ude på der er for eksempel optaget en politirapport

for at noget er sket

så ved man det så er det skrevet ned at børnehaven brændte og man ved hvilket personale der har været til stede

om en gruppe for hvem det er meget meget svært at dokumentere hvad

har været udsat for man har været ude på missioner man har deltaget i handlinger som ikke nødvendigvis bliver

meget meget vigtigt

en ny gruppe af kollegaer man er udsendt med en gruppe som man ikke nødvendigvis kender og som ikke nødvendigvis kender ens adfærd og reaktionsmønstre og man kommer ikke hjem til familien og vennerne som kender en

at man for eksempel ændrer karakter derfor er muligheden for

der sker en personlighedsændring

for eksempel er på vej til at få

normalt skulle anerkendes

inden for faktisk allerede er gået inden soldaten kommer hjem og måske møder familien som kan sige hov der er da et eller andet galt her

at slå fast at det er det der er sket

og det er nødvendigt for den her gruppe skal man så

kan man blive fristet til at sige at det kunne være

fuldstændigt opgør med at vi normalt siger at der stilles krav til dokumentation for at man kan få anerkendt en erstatning det mener vi ikke man skal gå væk fra for

få anerkendt en erstatning derudover er dokumentationsmulighederne altså langt

derfor synes vi det er vigtigt at holde fast i at på det almindelige arbejdsmarked gælder dokumentationskravene

man er uden for vennernes rækkevidde og ude med

har nem adgang til at række ud og sige at det er helt galt derudover må vi jo nok sige at

de ting man oplever som udsendt

typisk væsentlig værre end

man så oplever i en helt uvant situation hvor

så være en løbende dokumentation af at der har været et forløb og

måske har været udsat for ikke bare én men måske fem eller otte ting

vi synes derfor at det er sagligt og fornuftigt at opretholde

det undrer mig meget at der er nogle der ikke skal dokumentere

op ad sf der er et af de eneste partier

det er vigtigt at man sørger for at folk bliver behandlet ens når de kommer ud for en arbejdsskade

gå tilbage til vedtagelsen af loven om anerkendelse af og erstatning til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret ptsd under høringen om lovforslaget satte en række organisationer spørgsmålstegn ved denne særlov hvor nogle fik mulighed for at få anerkendt forsinket ptsd mens andre ikke kunne få det jeg spurgte den daværende beskæftigelsesminister om hvorfor

at lovforslaget blev udarbejdet på baggrund af folketingets

v syv og halvtreds det er jo rigtigt nok men efter vedtagelsen kom

en ptsd udredning udarbejdet af et forskerteam med professor jens peter bonde

hvad stod der i udredningen blandt andet stod der i konklusionen og jeg citerer ptsd kan udvikles senere end seks måneder efter udsættelse

til undersøgelser der viser at omkring fem og tyve procent af alle ptsd tilfælde er forsinket ptsd personer der udvikler forsinket ptsd har oftest haft enkelte symptomer på ptsd inden for de første måneder

forsinket ptsd forekommer hyppigere

undersøgelsen handlede om folk der fik en ptsd diagnose på forskellig baggrund det handler om folk som politifolk fængselsansatte socialpædagoger ambulancereddere jeg vil være hudløst ærlig og sige at det faktisk er få blandt disse som får en forsinket ptsd som kan sandsynliggøres når de bliver omfattet af lovforslaget kan de få deres arbejdsskade anerkendt og de kan få en erstatning efter arbejdsskadeloven

fremgår af lovforslaget nemlig at det bliver arbejdsskadestyrelsen som udbetaler en eventuel erstatning så det bliver finansieret gennem

om en form for ligestilling mellem dem som kommer fra en traumatisk hændelse som fører til ptsd uanset hvilket job de bestrider det er vigtigt når vi kigger på den danske arbejdsskadelov og mange andre love

ord mener jeg at loven bør indrettes således at de objektive krav der allerede kendes fra arbejdsskadelovgivningen opretholdes således at personer udsat for samme hændelser og samme dokumentationsvanskeligheder stilles lige uanset om der er tale om soldater politifolk brandfolk eller andre faggrupper

forespørgslen og inden vedtagelsen af loven fra starten af to tusind og fjorten startede arbejdsskadestyrelsen med en ny praksis hvor de genoptog en række sager på baggrund af udredningen om forsinket ptsd

at kravet om at tilskadekomne

lægelige oplysninger der er udarbejdet i forbindelse med symptomdebut som udgangspunkt inden for seks måneder bortfalder

det fremgår af ministerens svar på spørgsmål nummer tretten under behandlingen af loven hvor hun siger på baggrund af udredningen om forsinket ptsd er diagnosen forsinket ptsd med et sygdomsforløb hvor den tilskadekomne har haft nogle symptomer inden for seks måneder og fuld sygdomsdebut inden for få år optaget på

af arbejdsskadestyrelsen den lempede praksis for anerkendelse af forsinket ptsd har været gældende for hele arbejdsmarkedet siden sommeren totusinde

en ikke objektivt funderet forskelsbehandling af faggrupper som er udsat for sammenlignelige belastninger i forbindelse med deres arbejde loven bør derfor naturligt omfatte alle faggrupper

og har udviklet symptomer med videre jeg har fra starten kæmpet for kravene for soldaterveteranerne

jo snakket med dem om at de ikke ville behandles som en særlig gruppe de vil behandles som alle mulige andre grupper så ligesom

jeg vil kæmpe for veteranerne også kæmpe for alle grupper som får alvorlige psykiske men i form af det

forsinket ptsd og jeg bliver ved

ifølge forslaget skulle særlig ikkefastansatte piloter i lavprisluftfartsselskaber have svært ved at sige fra eksempelvis hvis de skranter eller døjer med sygdom

formelt set jo naturligvis har pligt til at gøre det af hensyn til flypassagerernes sikkerhed

finder at en større andel af besætningen om bord på flyet bør være direkte ansat i luftfartsselskabet sådan

vi har haft et samråd for nylig i marts måned om netop emnet her lavprisselskaber og flyvesikkerhed

og på det rent faktuelle grundlag

at der skulle være deciderede sikkerhedsproblemer for de lavprisflyselskaber der opererer i danmark det samme er tilfældet med de indrapporteringer jeg har fået fra eu

som jeg også sagde på samrådet og som jeg vil gentage i dag så er jeg enig i at det er nødvendigt at undersøge nærmere om

foranderlige selskabskonstruktioner

kan få en eller anden betydning

og den indsats bør ske i eu for det er i hele eu

det europæiske luftfartssikkerhedsagentur easa har blandt andet på danmarks opfordring derfor iværksat en undersøgelse af om de flyvesikkerhedsmæssige reglers udformning modsvarer udviklingen i luftfartens luftfartens virksomhedskonstruktioner forretningsmodeller og besætningskulturer easa undersøger også om udviklingen udgør eller kan udgøre en risiko for flyvesikkerheden og

er sådan at danmark er repræsenteret i

den er sat i gang og jeg mener at vi bør afvente resultatet af undersøgelsen i easa om konsekvenserne af de her nye virksomhedskonstruktioner inden for luftfarten før vi beslutter os

der skal iværksættes ud fra

også i forslaget en begrundelse hvor man henviser

en eu regel som siger at mindst halvtreds procent af flymekanikerne skal være direkte ansat i flyværksteder og ifølge forslaget er den her halvtreds procentsregel begrundet i et ønske om at

flyvesikkerheden i den sammenhæng skal det for en god ordens skyld nævnes at det er korrekt at der allerede findes en lignende halvtreds procentsregel

ubetinget det ubetingede krav er at værkstedsorganisationen skal dokumentere

eu har i en vejledning oplyst at kravet om tilstrækkeligt personale anses for opfyldt på acceptabel vis hvis mindst halvtreds procent af personalet er ansat i organisationen

udelukket at kravet om tilstrækkeligt personale også kan opfyldes på anden vis

som jeg læser baggrunden for forslaget

er ønsket også at mindske antallet af midlertidige og løsere ansættelsesformer og dermed hæve jobsikkerheden generelt i branchen med andre ord at bekæmpe social dumping

dårlige ansættelsesforhold for i hvert fald visse og desværre voksende dele af branchen det her beslutningsforslag henviser til rapporten om social dumping og regelshopping inden for luftfart som er offentliggjort i marts i år den har bred opbakning fra branchen fagforeninger ministerier og selskaber og den peger på en række områder som vil sikre bedre vilkår på markedet eksempelvis skal det være klarere hvilke rettigheder en ansat har krav på i dag er der eksempler på selskaber der spekulerer i at

vil gøre det lettere at kunne pege på hvem der er den egentlige arbejdsgiver og dermed hvem der er ansvarlig for løn og arbejdsvilkår i forhold til de ansatte derfor

mit vedkommende i den her sag er at jeg er

for at se nærmere på forslaget de selskaber der i særlig grad bruger løse ansættelsesforhold er jo som bekendt ikke danske

ud fra at vi alle sammen kan være enige om at sådan en regel om fem og halvfjerds

kun giver mening at gennemføre på

plan og det forudsætter naturligvis initiativ fra europa kommissionen og ikke mindst tilslutning fra de andre eu lande i den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på at der også kan være omkostninger ved sådan en regel det vil vi helt sikkert få at vide i hvert fald hvis sådan et

vi vil også høre argumentet om at det vil blive sværere at reagere på pludselige markedsskift sammenlignet med luftfartsselskaber fra tredjelande det er derfor vigtigt at vi grundigt overvejer sådan en regel så vi har svarene på de spørgsmål der helt sikkert vil komme og også har svarene på hvorfor det lige skal være fem og halvfjerds

mekanisme som vi kender fra flyværkstederne altså skal være et ubetinget krav

skal kunne opfylde det her krav på andre måder eksempelvis ved

se positive elementer i forslaget

regeringen ikke for nuværende kan gå ud og decideret støtte det her beslutningsforslag som det står men vi er i fuld gang også på eu plan med at belyse emnet

jeg ser frem til de fortsatte drøftelser både her i

af ansættelsesforhold der er inden for flybranchen

er også enig med ministeren i at det her

går derfor ud på hvad danmark skal sige i den sammenhæng i eu så kommer vi til problemet hvorfor søren undskyld det må man nok ikke sige hvorfor skal man

også en gang imellem flyver når de er syge eller trætte

vente på et udvalg når hovedpersonerne selv piloterne siger

meget stærk allieret med danmark det gælder også andre lande

er også lande der har den modsatte holdning det skal man klar over der er også lande der har den modsatte holdning og man kan se hvor de her lavprisselskaber har

det er ikke nyt i eu sådan er det når man må arbejde sammen og det er også udfordringen her derfor er det så vigtigt at vi gør det her arbejde grundigt for man kan ikke forestille sig

for rosenrødt og måske også lidt for naivt at

meget meget stærkt fagligt fundament

i ministerrådet det er min klare erfaring så derfor

jeg anbefale at vi følger planen for

for havarier men også for det der hedder alvorlige hændelser hvor der ikke er sket personskade men

ikke sådan at man i dag kan se en forskel mellem traditionelle luftfartsselskaber og selskaber med andre ansættelsesformer det

for et mandat trafikstyrelsen har eller hvad skal vi sige hvad det er for et opdrag trafikstyrelsen har fået

forhandlinger hvad er det for nogle instrukser man har givet

de der forhandlinger har man for eksempel sagt til trafikstyrelsen prøv at se på ideen om en eller anden form for procentvis fastansættelse

kunne være andre ordninger som måske sikrede det samme

svært ved at få øje på må jeg indrømme

form for fastansættelse jo også fastlægger

har ansvaret i sidste ende vil det jo netop være virksomheden for flymekanikeres vedkommende netop flymekanikervirksomheden og hvis det var et flyselskab flyselskabet

jo lige nøjagtig dr hvor det hele flyder i øjeblikket med de her løse ansættelser hvem

lavede de her regler det vil sige hvor

om de regler der er i forhold til sikkerhed modsvarer den udvikling i virksomhedskonstruktioner forretningsmodeller og besætningskulturer som er blevet virkeligheden i dag og som vi

de her flyselskaber som som man prøver at adressere her

resten af eu med der er selvfølgelig det gode argument sikkerheden som man også taler om her det er det der er argumentet

det man så jagter kan man sige at få udboret fuldkommen i

deltager i sammen med europæiske kollegaer

at venstre i lighed med alle andre partier her i folketinget er optaget af sikkerheden for flypassagererne

ikke behov for en sådan regel som foreslås her der foreligger foreligger nemlig ingen videnskabelig dokumentation for sammenhængen mellem ansættelsesform og luftfartssikkerhed

en bestemt andel her fem og halvfjerds

dermed savner forslaget

fem og halvfjerds procent et videnskabeligt grundlag den pilotundersøgelse der henvises til er en holdningsundersøgelse der er gennemført blandt piloter og den slags undersøgelser er interessante men de kan altså ikke bruges som dokumentation for sammenhængen mellem

regelændringer bør være fagligt funderet som også lige fastslået af transportministeren når det er sagt skal man naturligvis være opmærksom på at eu reglerne er skrevet i en tid hvor luftfarten fungerede væsentlig anderledes end

herunder med andre virksomhedskonstruktioner med videre derfor er der et klart behov for at de internationale

på et grundigt videnskabeligt grundlag og i venstre glæder vi os over at netop danmark allerede har lagt pres

for at gå aktivt i gang med det her arbejde blandt andet med hensyn til at få afdækket hvad

nedsat en arbejdsgruppe med det formål og den udvikling bakker vi op om og vi glæder os til at følge op på dette arbejde når der foreligger nogle konklusioner når det er sagt vil jeg også gerne takke sf for at sætte fokus på det her for det er et vigtigt område men som sagt er vi i venstre tilfredse med

har igangsat i eu systemet

og derfor kan venstre ikke støtte beslutningsforslaget og jeg skal afslutningsvis hilse fra den konservative ordfører mike legarth der ikke kan være til stede i salen på grund af et møde i jylland

meget god idé sådan at spørge dem som sidder i cockpittet som flyver flyverne og som har det inde inde på livet til daglig og er det ikke sådan sagligt jeg tænker også på

herhjemmefra hvor man jo påpeger hvad det er for nogle problemer der er

de bekræfter sådan set de der såkaldte holdningsundersøgelser

er syge og de er trætte

set hovedpersonerne når et fly skal flyve

et spørgsmål om hvad de har gjort og hvad de gør og de indrømmer det her det de gør er egentlig ulovligt det er i strid med reglerne men de gør det alligevel fordi

er det så ikke lidt underligt at man skal

hvis nu der sker en katastrofe og et fly styrter ned med en

var syg men ikke turde melde sig syg hvad vil herre kristian pihl lorentzen så sige til de pårørende som har mistet deres

fem og halvfjerds procent vi er nødt til at respektere at den slags foregår via meget højt kvalificerede

personer i regi af easa og så kan vi komme med vores indspil som medlemsland i eu det har vi gjort og vi er en drivende kraft der så jeg ved ikke

at vi bare skulle lave sådan en slags kommando og så bare give ordre til at vi nu indfører det her hurtigst muligt det tror jeg ikke rigtig fungerer jeg tror vi skal være glade for at der er igangsat et arbejde hvor man netop tager højde for det her jeg har ikke hørt nogen som helst

generelt er gældende bortset fra måske at

rimelig høje grænser i eu men alligevel nogle der er fagligt funderet havde vi ikke haft eu

så fået det ned på et andet niveau og der er vi fra dansk side enige om at vi gerne vil længere nederst men det her må og skal foregå i eu regi

venstre i den her sag siger at vi skal vente på forskellige undersøgelser og

jeg er enig med venstres ordfører i

kan bestemme det alene det er noget vi så skal sige i eu og vi skal have det vedtaget der det er jeg helt enig i men jeg tror

befolkningen er uenig med venstre i

princip for bilister hvis man er dødtræt

det gælder også for piloter især for piloter hvor man har ansvaret for andre menneskers liv og

jeg har tillid til at piloter altså har den ansvarlighed der hedder at hvis man

der sker rigtig mange ting i den her branche for tiden der er rigtig mange

jeg tror det ligger os alle sammen ekstremt meget på sinde at de forandringer vi kan se på området

hverken kommer til at betyde at vi får problemer med sikkerheden

betyder og det er så mere et politisk statement kan man sige

også selv om vi jo ikke lovbestemt har en mindsteløn så det er ekstremt vigtigt at det ikke på den måde fører til

med lønningerne med pensionerne med de muligheder man har for at melde sig syg hvor man selvfølgelig ikke skal flyve så det er ekstremt vigtigt at diskutere

dæmme op for det her og den udvikling vi ser jeg må så også sige at jeg synes det er helt rigtigt

når transportministeren og regeringen har sagt at

på eu plan fordi luftfarten

i sagens natur særlig når man bor i så lille et land som vores i høj grad er grænseoverskridende og der er rigtig mange af de her selskaber som vi ikke har nogen chance for at få skovlen under og få styr på hvis ikke vi gør det igennem eu regler

også både glad for og stolt af at vores egen transportminister har taget initiativ til at få sat det her på dagsordenen i eu og jeg er glad for at trafikstyrelsen

med i det udvalgsarbejde som ligesom skal belyse noget om hvad

det kan også være den skal være højere

da bare vi skal diskutere i det hele taget synes jeg at det det her forslag

hvad man kunne forestille sig vi kunne blive enige om

i beslutningsforslaget at man opfordrer regeringen til at arbejde på eu plan og det gør regeringen heldigvis også uden vores opfordring men derfor skal vi jo stadig væk

åbne op for at vi måske kan blive enige om noget i en beretning i udvalget hvor vi kan diskutere præcis hvordan og vi kan også snakke med regeringen om hvordan man kunne forestille sig at forfølge de her mål der er rigtig god grund til at finde fælles fodslag men der er også rigtig god grund til at sørge for at det her bliver en eu regulering som gør at man ikke bare er sikker hvis man flyver med et dansk selskab som har været her i mange år men også

kabinepersonale der er omkring en faktisk

hovedvægt af direkte ansatte det var egentlig det der var meningen med det

diskutere det der er princippet i sagen er at der skal være en stor tyngde af direkte ansatte medarbejdere i flyselskabet sådan at man

i sin ansættelse der gør at man i højere grad tør sige fra når man er syg og tør aflyse en flyvning

de er ansat som selvstændige og er bange for at de så ikke får lov til at flyve

helt med på at intentionen i sfs

de fleste hvis det er det der skal til for at sikre sikkerheden og i øvrigt

kan være med til at dæmme op for den underbetaling

det er også det jeg hører ministeren siger og

er meget svært og jeg synes vi hellere skal snakke om i udvalget præcis hvad det er vi i givet fald skulle skrive i en beretning men man kan jo sige at vi allerede den heldige situation at selv inden folketinget har diskuteret det her beslutningsforslag har regeringen allerede handlet og arbejder i eu for at gøre lige præcis det som vi gerne vil have dem til

sagtens vi kan diskutere hvordan

man kommer frem til at det kræver en vis kan man sige volumen i

også bedre chancer for at få overbevist de andre lande om at det er det vi skal gøre

altså folketinget spillede ind i forhandlingerne og sagde til regeringen prøv nu at slås for det dér synspunkt

for de ansatte således at vi er helt sikre på at når man

hele tiden har det

eller andre der måtte forhandle mulighed for også

det er sikkerhed og ordentlige løn og arbejdsvilkår og det der så viser sig er at vi kan løse det på den og den måde og derfor er det ikke altid at man kommer længst det har vi desværre også set eksempler på i europaudvalget med meget firkantede mandater

hvorimod man kan sige at i den her situation har vi jo ikke engang nogen grund til at være mistænkelige over for regeringens intentioner fordi regeringen sådan set allerede inden vi diskuterer det her har taget sagen op

det synes jeg da er på høje tid

om man skal lægge sig fast på fem og halvfjerds procent

nok med fælles eu regler bør man ikke brede det her ud vi ser jo

have forretningsadresse eller selskabsadresse

eksotiske steder som jo ikke er omfattet af eus regler

for den sags skyld flyve ind og ud af europæiske destinationer

fair konkurrence vi har alle sammen set visse selskaber

håber ikke de lægger sag an mod mig ligesom de har gjort

hvor prisen er en faktor og hvor man driver social dumping i luftfarten det vil vi gerne være med til at bekæmpe og derfor synes vi også det er godt at sf bringer det her på bane den

ting er så igen sikkerheden som har været nævnt flere gange så fair konkurrence

men

hvis det der ligger i herre kim christiansens

det ville være et kæmpe skridt på vejen

fik indført sådan en regel

samråd for nylig sagde at man ikke kan dokumentere at der er problemer med sikkerheden hos lavprisselskaberne det er selvfølgelig glædeligt alligevel synes vi i radikale venstre at der er brug for at tage en diskussion i eu om arbejdsforholdene i flybranchen problemet er at de her mennesker arbejder i mange lande på samme tid og derfor kan det være svært at sikre

love om overenskomst og arbejdsmiljø er nationale og når man ikke arbejder i et bestemt land

kan det være svært at definere når mennesker på den her måde arbejder internationalt

er det også internationalt man vil skulle finde nogle løsninger og jeg er glad for at

er med på at det er i eu at man kan løse den her problematik i netop eu er man i gang med at se på det

trafikstyrelsen under transportministeriet deltager i det arbejde det arbejde vil vi gerne afvente inden vi konkluderer hvad man skal gøre derfor er det

sf kommer med i dag men jo også et

anmeldelse af deres ankomst til københavns lufthavn sagen er jo at der er

der er en benhård konkurrence om ruter og kunder og skytset rettes som altid i den slags sager hvad enten det er luftfarten eller byggebranchen eller hvor det nu er henne

man forsøger og det sker også i det her tilfælde at forringe vilkårene med alle

selskaberne dumper lønnen og ansættelse af piloter

nogle af dem holder så endda til eller bliver registreret i forskellige skattely rundtomkring i europa

og bliver et ræs mod bunden som altid i den slags situationer

unfair konkurrence man udsættes for så finder man på nye selskabskonstruktioner

sas brugt sit opkøb af cimber

at skabe sig nogle andre overenskomstforhold

er vigtigt at holde fast i at en del af forretningsmodellen hos nogle af de her lavprisselskaber

at holde fagforeninger fuldstændig ude af af virksomheden for ellers kunne de nemlig heller ikke slippe af sted med det som de rent faktisk slipper af sted med

aktive fagforeninger og organiserede lufthavnsfolk og flypersonel det er også glædeligt i den forbindelse at se at

nu dropper at deres ansatte kan flyve med

være helt i overensstemmelse med danskernes holdning i de undersøgelser der er lavet der siger danskerne

social dumping og de siger klart nok til

skal tegne overenskomst og få ordnede løn og arbejdsforhold

er jo inspireret af de bestemmelser der gælder

får kun løn for de timer man rent faktisk flyver al den anden tid hvor man står til rådighed og hvor man i øvrigt hviler sig

man ingen løn for og det er jo arbejdsforhold som er langt væk fra det vi kender i danmark og som

slavelignende forhold langt hen ad vejen

skal optjene timer til certifikatet om jeg så må sige og de har været igennem en meget meget dyr uddannelse

stor gæld og bliver også på den måde afhængige af at de faktisk kan komme ud at flyve

et løst ansættelsesforhold har de jo ingen sikkerhed for

måde bliver de ansatte meget meget nemme ofre

for selskaberne og så har de jo altså

nogen fagforeninger til at repræsentere sig og så er man godt nok lost så går de syge og trætte på arbejde som det har været

og der er jo hele tiden den konstante fare for afskedigelse eller

selskabet har ikke nogen forpligtelse over for for de ansatte eller rettere de løstansatte så de løse ansættelsesformer hvad

via vikarbureauer eller arme og ben firmaer skaber uklarhed om arbejdsgiverforholdet og også hele den sociale sikring det er katastrofalt og det vil

inden for luftfartsbranchen det er jeg overhovedet ikke i tvivl om at gennemføre regler om at minimum fem og halvfjerds procent af besætningen på et fly skal være fastansatte vil efter vores mening være et betydningsfuldt skridt i kampen mod social dumping inden for luftfarten til gavn for flysikkerheden men

til gavn for de selskaber som faktisk har ordnede forhold men som i øjeblikket bliver presset

problemet omkring selskabskonstruktioner forretningsmodeller og eventuelle

ved at rette henvendelse til

således præcis den problemstilling som beslutningsforslaget søger at gøre noget ved

en bestemt procentdel af de ansatte

skal være direkte ansat af luftfartsselskabet altså de fem og halvfjerds

fra ud over at det står i beslutningsforslaget vi synes ikke folketinget skal arbejde ud fra tesen gæt på et tal

afviser derfor forslaget nej en sådan

og radikale for at anerkende at der er en problemstilling her

ud fra de indlæg som er kommet fra venstre og

principielle betragtninger om selve forslaget og så vil jeg komme med

efter sfs mening er det urimeligt at der er job i danmark som bliver undermineret gennem social dumping social dumping er og bliver et uvæsen

det uanset om det foregår til vands til lands eller i luften derfor støtter sf fuldt ud fagbevægelsens kamp for at få overenskomst for medarbejderne hos

i københavn der skal være ordentlige løn og arbejdsvilkår men sandheden er at social dumping ikke kun

fagbevægelsens kamp for ordentlige løn og arbejdsvilkår det er også et spørgsmål om passagerernes sikkerhed

vi også har drøftet i dag jeg tror som jeg har sagt at passagerernes liv virkelig kan stå på spil her de løse ansættelsesforhold som man presser medarbejderne

med blandt andet hos ryanair rummer sandsynligvis en større grad af risiko for flystyrt og katastrofer

det viser den undersøgelse fra universitetet i gent som er blevet omtalt nogle gange her i debatten og vi skal ikke vente på at den katastrofe sker i den belgiske undersøgelse har over seks tusind europæiske piloter svaret på nogle spørgsmål og svarene viser at især piloter fra lavprisselskaber

er bange for at melde sig syge som vi har nævnt nogle gange

har de egentlig pligt til at aflyse flyvningen men

en hel del af dem siger i undersøgelsen at det

ikke fordi de har de her meget løse ansættelsesforhold

de er kun knyttet til lavprisselskaberne i korte perioder der hele tiden skal forlænges i virkeligheden oppe til en form for permanent eksamen for at de kan beholde deres arbejde og deres indtægt fordi de kun arbejder på korttidskontrakter

ikke med flyselskabet selv det kan være med et selskab der er i bunden af pyramiden og så er der i virkeligheden tre yderligere selskaber

piloten er ansat og selve flyselskabet

det hele bliver på den måde meget uigennemskueligt og usikkert og usikkerheden

derfor tør man så ikke gøre de ting man egentlig har pligt til

de her nultimekontrakter som nogle er ansat på og som betyder at de kun får løn

selv om der er et stort sikkerhedsproblem det er en helt helt uholdbar situation og

vi tror ikke at de her piloter lyver og derfor er det vi har foreslået at mindst fem og halvfjerds procent af en flybesætning skal være fastansat i selve flyselskabet som sagt kan vi tale om den procent men der ligger et signal i at det skal være langt hovedparten hvad vil det betyde med flere fastansættelser det vil betyde at den enkelte pilot

har en slem influenza med ni og tredive i feber

man allerede i dag har et lignende princip om vedrørende flyværkstederne der er det mindst halvtreds procent af medarbejderne og når vi umiddelbart har foreslået fem og halvfjerds

i forhold til det problem vi står over for men som sagt kan man diskutere det jeg er som sagt glad for transportministerens

er ganske fint at statistikken viser at der ikke er tale om en højere grad af risiko for havari i lavprisselskaber sådan forstod jeg indlægget end i andre selskaber men problemet er jo at den statistik

bruges til ret meget hvis der sker en katastrofe i morgen

i et lavprisflyselskab og og sagen er jo den at den belgiske undersøgelse

især piloterne i lavprisselskaberne mener at der er problemer her

ud over den sociale virkning

rammer det også sikkerheden selskabet siger nå du vil gerne fortsætte med at arbejde for os men ser du du var jo syg to gange sidste år og du modsatte dig en afgang med tekniske afvigelser en enkelt gang og så har vi i øvrigt også kigget på dit brændstofforbrug det er forhandlingssituationen når den korte kontrakt skal forlænges

meget stort pres der bliver lagt på en anden udtaler til undersøgelsen tidligere arbejdede jeg for et lavprisselskab og de var helt forfærdelige man turde ikke lægge sig syg man kunne blive fyret på stedet og skjulte trusler fra ledelsen var en del af dagligdagen det var elendige arbejdsforhold nultimekontrakter som jeg omtalte før og lav løn og for kabinepersonalet var det endnu værre adskillige piloter skriver at sygdom

en tredje pilot siger jeg har fløjet både syg og stresset det er nemt for dem at sige at det er mit eget ansvar kun at flyve når man er frisk og så ignorere det pres som vi er under

de citater jeg lige har læst op fra den belgiske undersøgelse viser jo

det er deres indtægt det er penge til deres husleje

hele deres fremtidige situation som står på spil hvis de afviser en flyvning fordi der er et sikkerhedsproblem eller hvis de i virkeligheden er syge

med hensyn til dansk folkepartis ordfører herre

her regler om fastansatte burde være gældende i hele verden med den internationalisering der er men jeg kunne høre at vi er enige om at

ordfører herre henning hyllested at jeg

jo tydeligvis for det proklamerer de jo bekæmper fagforeninger og hvad betyder det det betyder at

laver et angreb på hele den danske

der ingen tvivl om at fagbevægelsens kamp for at få en overenskomst med ryanairs

er en helt afgørende kamp for fagbevægelsen jeg tror at hvis

andre arbejdsgivere desværre som vil få blod på tanden og derfor er det så vigtigt at vi støtter op om den kamp efter sfs opfattelse men her er vi så ude i noget som folketinget ikke skal tage stilling til nemlig spørgsmålet om overenskomst hos

hører naturligt hjemme hos arbejdsmarkedets parter og det er jo også det der går sin gang og derfor vil jeg bare runde af med at sige at i den her sammenhæng og det vi har diskuteret i dag er det vigtigt at understrege at det tager udgangspunkt i flypassagerernes sikkerhed og den skal der gøres mere for

jeg ser frem til en fortsat dialog omkring

en ganske utrolig stor magt

sine ansatte det er arbejdsgiveren der leder og fordeler arbejdet men det er altså også arbejdsgiveren der har blokken med fyresedler det har lønmodtageren ikke og i de

er de her uendelig korte kontrakter og en total jobusikkerhed

det så også arbejdsgiveren der bestemmer om kontrakten skal forlænges eller ej og det redskab bliver helt tydeligvis brugt for at der skal flyves

det synes jeg ikke er et rimeligt billede at male og derfor vil jeg gerne spørge er det sfs opfattelse at de nuværende regler for luftfarten

flypassagerer generelt skal være utrygge når de stiger op i et fly er det sådan vi skal opfatte

jeg hårdt for det arbejder regeringen hårdt for og som det er bekendt har vi jo blandt andet sammen med enhedslisten

for det her de senere år selve forslagets indhold i dag

tilbage i to tusind og tolv

dengang kunne det ikke samle flertal her i salen og dengang blev det vurderet til at være retssikkerhedsmæssig

er det også sådan at forslaget

de samme samme retssikkerhedsmæssige betænkeligheder

et forslag vil have en reel effekt i forhold til de mål vi har som vi er enige om

til det der allerede er gjort sammen med enhedslisten

at stramme op på det her område vi har per første januar to tusind og fjorten hævet bøderne for blandt andet ulovlig cabotagekørsel ganske betragteligt samtidig er det i dag allerede muligt at tilbageholde

giver politiet udtryk for at det er fuldt tilstrækkeligt i forhold til at sikre at bøder rent faktisk betales

muligt at politiet kan tilbageholde udenlandske køretøjer indtil bøder med mere er

det her forslag

at man blandt andet kan komme ind i nogle erstatningsspørgsmål som er vanskelige at svare på

den der har betalt for at få sine varer fragtet hvis tilbageholdelsen af hele vogntoget giver anledning til det altså hvis varen

altså det der er inde i lastbilen ikke omfattet af tilbageholdelsen det skulle så

at omlade gods fra en vogn til en anden på vores rastepladser hvor politiet har for eksempel tungvognskontrol

kan være tale om letfordærvelige varer der ikke kan tåle at komme ud i sollys

jeg har ved det her men dermed ikke sagt at det er sådan at man ikke kan blive klogere og jeg kan sige at

med i de erfaringer som vores svenske kollegaer opnår efter at de for nylig har indført regler om tilbageholdelse af hele vogntoget og ikke kun trækkeren som vi

det her spørgsmål altså om overholdelse af godskørselsreglerne

det gælder de samlede regler og det gælder indsatsen for at undgå

og man må sige at der

udviklinger så vi skal også hele tiden udvikle os

men det skal selvfølgelig ske på en måde som er ordentlig og rigtig og hvor der ikke indføres noget som har

sådan nogle regler skal jo ikke indføres i den danske godskørselslov og det er derfor regeringen ikke kan bakke op om

at godset ikke bliver omfattet af det her og man kan godt læsse om og det er vældig besværligt

som agerer i transportkæden dem som har noget gods der skal fragtes som henvender sig til et transportfirma som henvender sig til en speditør skal være helt sikre på at der er ordnede forhold

dem der bestiller en transport eller køber en transport på vegne af en eller anden der har brug for

i og med det ville være uheldigt at tilbageholde også den

vognmandsvirksomheden og netop ikke speditøren der har indflydelse på hele tilrettelæggelsen af driften af vognmandsvirksomheden det er også også vognmandsvirksomheden og

ikke speditøren der har instruktionsbeføjelsen over for chaufføren og derfor må det også være vognmandsvirksomheden som man ligesom

så en speditør kan have svært ved at sikre sig imod at en vognmandsvirksomhed udfører ulovlig

og har ikke haft noget at lave i flere dage og pludselig bliver de ringet op det er jo typisk en speditør

henvender sig via vognmanden eller hvad han gør og siger at vi skal bruge og det er nu og her vi

set lidt haft den tilsvarende situation i den diskussion vi har haft om flysikkerhed i den situation er det jo vanskeligt for en bulgarsk chauffør der befinder sig tusind km hjemmefra og ikke har haft noget at lave i tre dage og ikke får løn for det at sige det vil jeg ikke eller han

nogle betænkeligheder som jeg ikke synes vi har fået adresseret

som som ejer trækkeren speditøren ejer typisk

hængeren og derfor er det også trækkeren som politiet

er rigeligt til indkradse

nogle der kan løses hvis

i hvert fald er det vigtigt at vi ikke har et

straffesystem når der sker nogle lovovertrædelser

vanskeligheder ministeren her skitserer

ministeren enig med mig i at det er nogle vanskeligheder som kan løses hvis den politiske vilje blandt andet hos ministeren

at selve bødestørrelsen på trods af at vi har hævet den til et meget højt

ind fra lovbryderne

kan stoppe trækkeren fra

lovændringen ønskes gennemført sådan at der ikke sker tilbageholdelse af selve godset som kan omlæsses til anden transport venstre ser ikke behov for en sådan lovændring og vi synes faktisk at enhedslisten hermed lægger op til at skyde gråspurve med kanoner i kraft af tidligere opstramninger

har politiet allerede i dag mulighed for at tilbageholde den trækkende enhed indtil der stilles sikkerhed for for bøderne der er pålagt

er allerede medvirkeransvar for speditører og transportkøbere spørgsmålet er behandlet i rapporten fra cabotageudvalget i to tusind og tretten og justitsministeriet udtalte i den forbindelse og jeg citerer når det gælder tilbageholdelse af

vogntoget rejser det en række retssikkerhedsmæssige spørgsmål det gælder blandt andet i relation til det grundlæggende princip om proportionalitet da bøderne vil kunne dækkes af værdien

allerede i dag kan tilbageholdes endvidere er der et hensyn at tage til ejeren af den last der måtte være

niogtyvende venstre er enig i at det vil være uproportionalt og retssikkerhedsmæssigt betænkeligt at tilbageholde hele køretøjet lad mig tage et eksempel

køber en udenlandsk underleverandør til at hente en af den danske virksomheds trailere med gods i aarhus for at køre den til münchen

med letfordærvelige fødevarer politiet kan i dag kontrollere køre hvile tid otte og tyve dage tilbage i tiden ved ved en landevejskontrol det vil derfor give den helt urimelige situation at den danske virksomhed får tilbageholdt sin trailer for en overtrædelse der kan være blevet begået mange dage inden de har hyret den udenlandske vognmand

det vil give nogle retssikkerhedsmæssige forviklinger bagefter med hensyn til medvirkeransvar

er der allerede i dag et lovfæstet medvirkeransvar for speditører og transportkøbere i henhold til straffelovens § tre og tyve i de tilfælde hvor speditørerne har haft kendskab til

medvirket til den ulovlige kørsel det anser vi for tilstrækkeligt det er i min verden helt urimeligt hvis man skal straffes for noget

at enhedslistens egentlige formål med tilbageholdelsen er at give en straf i sig selv men det objektive formål med tilbageholdelsen må være at der stilles sikkerhed for

betaling af bøderne der er det fuldt tilstrækkeligt

tilbageholde selve lastbilen altså den trækkende enhed venstre noterer sig at der allerede findes de nødvendige redskaber hvis den danske transportvirksomhed speditør eller transportkøber reelt har haft indflydelse på forseelsen de situationer enhedslisten rammer med det her forslag er altså de situationer hvor den danske transportkøber ikke har haft nogen indflydelse på de begåede forseelser så enhedslisten er reelt i gang med at indføre et kædeansvar ad bagvejen og det kan venstre ikke støtte endelig vil jeg glæde mig over det faktum at antallet af tungvognsforseelser faktisk er faldet selv om kontrollen er blevet intensiveret de sidste to tre

en glædelig udvikling men derfor giver det jo ingen mening at vedtage yderligere stramninger når de regler og den kontrol vi sammen her fra folketingets side har vedtaget faktisk virker i praksis venstre medvirker ikke til at skyde gråspurve med kanoner og derfor kan vi ikke støtte

kan oplyse mig om

forespørgsel viser det sig også at der ikke sådan er blevet arbejdet videre med det det kan vi selvfølgelig gøre i forbindelse med lovforslaget men det er rigtigt at det er et forsøg på her at bringe nogle

noget som ulovlig cabotage overtrædelse af køre hvile tids bestemmelser og hvad det hedder alt sammen

at man kan tilbageholde selve trækkeren er fuldt ud tilstrækkeligt til at man kan dække de bøder der gives ellers skal det godt nok være en miserabel lastvogn der er tale om

nogle der kalder det det handler om underbetaling det handler om ufine forhold

jeg tog mig også lige den frihed at

over de initiativer vi har taget for at

tre fire år hvor vi har haft det flertal som vi har nu og rigtig meget af det har vi gennemført i samarbejde med sf og enhedslisten der er også noget der er bredere funderet i folketinget jeg synes det er vigtigt at holde fast i at vi faktisk skrider ind over for ulovlig cabotagekørsel over for brud på andre regler

fiflet med sikkerheden på vores veje noget af det som

det er de højere bøder som

som flere ordførere også har været inde på kan tilbageholde

sikre sig at bøden bliver betalt derfor skulle

sige det lidt mere ærligt hvis det man vil i virkeligheden ikke er

have godset til for eksempel at forgå hvis det er letfordærvelige varer

det jo bare meget forskelligt hvad det er for en i gåseøjne bøde eller straf

er et firma som transporterer ting der ikke kan holde til at blive tilbageholdt eller omlæsset eller om

så ville vi nok desværre se at der ville være nogle steder i branchen hvor

andre steder i branchen hvor de ville fortsætte med det her så jeg synes vi skal holde fast i at vi faktisk sanktionerer med bøder de skal kunne mærkes

når man både kan tilbageholde trækkeren og i tilfælde af udenlandske chauffører også chaufføren indtil der er betalt så mener jeg

set at vi er vel i mål så det er afgørende at vi skrider ind

som ministeren allerede har sagt at hvis man har fundet et guldæg i sverige skal vi da diskutere det

får fra sverige selvfølgelig er det ikke noget som

vi vender det blinde øje til men vi indfører heller ikke ting og det gør vi generelt set ikke i det danske parlament

man gør det nogle gange hvis man ser at svenskerne har gode erfaringer med det og derfor

relevant at følge med i men lige nu mener vi faktisk

at vi har midlerne til at gøre det og at vi har lavet gode aftaler for at

bulgarske chauffør eller vognmand eller hvad ved jeg da

man tilbageholdt hele vogntoget

mellem chaufføren og speditøren og vedkommende som havde købt

så det problem lynhurtigt blev afklaret det

speditørerne ville være meget meget mere omhyggelige end de er i

vognmandsfirmaerne som betjener sig af udenlandske chauffører

jo hele det der spørgsmål om at få hele kæden til at virke så alle holder fast i hinanden

at det at have trækkeren i pant er mere end rigeligt

man ønsker at opnå med det her forslag

lov til at tilbageholde vogntoget i længere tid altså fordi man synes det ligesom er den forstyrrelse

kommer vi jo bare i den situation at vi straffer temmelig disproportionalt i forhold til de

levende dyr eller eller andet bliver straffet hårdere end nogle andre og det synes

hvis herre henning hyllested faktisk mener som han

af baglommen og få betalt den der bøde

siger at det kan man godt med den pant

transporten og derfor vil det selvfølgelig lægge et pres på den speditør som ligesom har taget ansvaret for transporten på vegne af den som har købt transporten

i dag tilbageholder et køretøj

frejdigt og glad af sted med den trækker og intet er forstyrret tilbage står

ude på rastepladsen og må

men jo lidt vildt at flytte det

bordet hos den vognmand som har lavet ulovligheden og over til speditøren det vil i øvrigt også give den der forskel synes jeg i forhold til hvad det er for nogle varer og hvad det er for nogle ting der vil blive ramt jeg vil hellere have et system

lovovertrædelser uanset om man transporterer noget levende eller noget dødt

noget letfordærveligt eller noget der har travlt

sikkerhed for at bøden bliver betalt og det er derfor man tilbageholder trækkeren subsidiært den udenlandske chauffør hvis det

jo det der skal være hele essensen i det her det handler jo ikke så meget om at kradse nogle bøder ind og få sikkerhed for dem det tror jeg vi skal få men det handler altså også om at

det forhåbentlig virker præventivt så de lader være med det det

hvis vi skulle beslaglægge hele vogntoget altså hvis vi andre

kan de jo komme og hente sofaen så kan man blive udpantet

så så jeg ser ikke noget problem i det her men vi tager åbenbart mere hensyn til udenlandske østeuropæiske vognmænd og chauffører end vi gør til sådan almindelige

jeg synes det er et godt forslag som vi gerne vil

ud over det har regeringen sat bødeniveauet ganske dramatisk op så samlet set kan man hvis man overtræder den her lov både miste eller

få tilbageholdt bilen og få en

ganske markant økonomisk bøde det synes vi i radikale venstre er rimeligt og vi synes det vil være for voldsomt at kunne tilbageholde selve anhængeren og de varer

transporterer varerne i anhængeren kan jo være mange penge værd og kan gå til hvis varerne bliver tilbageholdt det står ikke mål med den overtrædelse som vi her taler om diskussionen handler meget om ulovlig cabotage af udenlandske chauffører men hvis man indfører den her ændring

godskørselsloven og det vil sige at selv mindre overtrædelser eller overtrædelser af noget helt andet i den her lov om godskørsel

kunne betyde at en virksomhed vil kunne miste millioner af kroner fordi læsset

går til fordi det bliver tilbageholdt det synes vi ikke vil være rimeligt og derfor er vi ikke tilhængere af beslutningsforslaget

rigtig dygtig sherif i den her sammenhæng

også været eksempler med danske vognmænd eksempelvis en dansk vognmand som tvang sine chauffører til at montere en magnet

lastbilen registrerer om køre hvile tids

ikke lade sig gøre på grund af den her magnet

selvfølgelig vigtigt at man har en straf

kan mærkes og kan mærkes

der mener jeg alt tyder på at det bødesystem

tilstrækkeligt men at det er nødvendigt at man kan tilbageholde hele vogntoget hvad er egentlig meningen med en straf sådan rent principielt ja meningen med en straf er jo faktisk at man vil forebygge at der er nogle der tør

at der vil være mange flere speditører

så det mener jeg er et godt forslag som vil bringe mere ordnede forhold ind

så vil jeg lige nævne at

på ministerens indlæg at der ikke er lavet sådan

undersøgende rapport eller analyse i ministeriet af

fra sfs side opfordre ministeren til at

men jeg tror også det har stor betydning at ministeren signalerer om det kunne være en god idé at få det her løst eller om man ikke er

når man så kan opstille forskellige modeller for hvordan

den rigtige ansvarsfordeling kan laves og man man på den måde også kan overveje og undersøge som man også vil gøre hvordan modellen

i sverige så vil jeg tilføje at den problemstilling der handler om at der

men det kan selvfølgelig også løses hvis viljen er til stede hvis jeg må komme med en lille sammenligning det drejer sig om mennesker

så er det jo sådan at når offentligt ansatte strejker herunder

lavet et nødberedskab som gør at der selvfølgelig ikke er meget syge mennesker der bare ligger hen for lud og koldt vand uden at nogen hjælper dem de ville jo så være meget hjælpeløse på på samme måde må man selvfølgelig

her etablere et system der gør at hvis der er tale om dyr som selvfølgelig ikke kan

i givet fald må man så sende regningen til den ansvarlige

at man må prøve at lave et system der handler om det som også er blevet nævnt altså letfordærvelige varer det går selvfølgelig heller ikke at

strække sig langt med hensyn til at være behjælpelig

være transportørerne der skal løse det men hvis det ikke sker

må det offentlige være behjælpelig med det vel at mærke på den måde at skatteborgerne ikke skal betale men at regningen går videre til den eller de ansvarlige

opfordre til at det også bliver analyseret i ministeriet med henblik på at man kan få

for de ulovligheder der foregår

enhedslistens forslag er et godt

bøderne allerede er sat op det er ikke flere regler i småtingsafdelingen vi har brug for det er færre vi skal passe på med at lave regler hver eneste gang vi spotter antydningen af et problem proportioner og retssikkerhed er og bliver vigtige elementer i lovgivningsprocessen enhedslisten skriver også

bøder afgifter og frihedsberøvelse

åbenbart have mere af vi har ikke brug for flere sanktioner i dette land vi har brug for større frihed som uvægerlig giver en større ansvarsfølelse godskørsel reguleres rigelig stramt i eu og vi synes

nummer en hundrede og fire og halvfjerds som vi havde samråd om i

kæmpe stor skade for virksomhederne vi ønsker ikke at støtte

i landevejstransporten for øje med henblik på især social dumping som er et kæmpemæssigt problem derfor har formålet med

set et dobbelt formål men tingene hænger jo tæt sammen både færdselssikkerheden og

transportbranchen som sagt de to ting hænger jo nøje sammen og det er også grunden til at vi rent faktisk i godskørselsloven herhjemme har nogle formuleringer om at man skal

fra politiet på for eksempel området for ulovlig cabotage der er ikke så mange anmeldelser mere og der er heller ikke så mange sigtelser vi tror på

man har plukket de lavthængende frugter

fordi vi faktisk har iværksat de tiltag som vi har at der i dag gennemføres kontroller på området egentlig er det et bevis

køre rundt på de danske landeveje og køre ulovlig cabotage og så videre og så videre det var totalt uden risiko

plukkede man som jeg sagde de lavthængende

i samme forbindelse forhøjede vi jo bødestraffen og vi styrkede jo som sagt politiets indsats og det var jo navnlig tungvognssektionen som

som vi styrkede med med de fælles aftaler vi lavede imellem regeringen og enhedslisten dengang var sf jo en del af regeringen

gennemførte jo også et fælles tiltag om at

tilbageholde køretøjet i forbindelse med ulovlig cabotage og det er jo klart at der

var tale om netop udenlandske køretøjer hvor der i høj grad kunne være tvivl om om betalingsevnen

i enhedslisten har været medvirkende til at den der indsats for så vidt er blevet fastholdt men vi mener så også at indsatsen

ændringsforslag til ændringerne af godskørselsloven

mener vi at indsatsen skal styrkes med nye redskaber og det er jo ikke

har fundet på ud af den blå luft eller fordi vi synes

det skal vi bare gøre det er jo selvfølgelig fordi vi har sonderet terrænet

snakket med rigtig mange vognmænd og med rigtig mange chauffører og det er et udtrykt ønske i virkeligheden fra fra store dele af branchen fordi man

at man godt kunne skærpe indsatsen her og få meget mere ud af indsatsen mod ulovlig cabotage man kan sige

meget mere af det samme det er flere penge

større bevillinger til politiet og til tungvognssektionerne

hvor de jo i høj grad i hvert fald noget af det menige personel i tungvognssektionerne

fordi branchen jo selvfølgelig har vænnet sig til at man nu rent faktisk kan komme ud for kontroller nu bliver man rent faktisk stoppet og så finder man andre veje det er ligesom

at det kunne være en idé at tilbageholde hele vogntoget også fordi vi på den måde

som venstres ordfører på området sagde

en slags kædeansvar ja vel er det så og det går vi også voldsomt ind for det går vi ind for over alt og det burde være obligatorisk også

for størstedelens vedkommende er ansat i de store transportfirmaer i de store vognmandsfirmaer som i høj grad anvender udenlandsk

tilbage står jo så at man har tilbageholdt køretøjet og at man har en garanti for at man får bøden betalt og det er fint og det er godt men de speditører som har et stort ansvar for at de her transporter ikke holdes inden for reglerne og direkte planlægger med at reglerne ikke

kan vaske deres hænder og det er det vi ligesom også gerne vil prøve

til livs med det her forslag vi tror at det her forslag og det er jo meningen

grad af præventiv virkning

en hel trailer ude på en mørk rasteplads

selvfølgelig også en meget meget stor forsinkelse det vil virkelig efter vores mening have indflydelse på at når en eller anden der har brug for at købe noget transport henvender sig til en speditør i et stort transportfirma eller for den

skyld i et lille transportfirma eller til en selvstændig speditør så vil vedkommende der har godset jo selvfølgelig tænke sig

ganske ganske grundigt om

i de tilfælde kommer ud for

som som kører ulovligt eller hvor der er en risiko

kører ulovligt for man ved godt inden for branchen hvem man skal holde øje med og hvem man ikke skal holde øje med i det her spil

klart præventiv virkning meget hurtigt endda og hele vejen ned igennem kæden speditørerne vil også tage sig i agt for hvad

så så på den måde tror vi at der er rigtig mange gode

ting som vil komme ud af af det her

uden risiko for forsinkelser eller ekstra udgifter til at få læsset om ingen tvivl om det så har vi jo selvfølgelig observeret og det er jo ligesom en gentagelse af argumentationen i sin tid da vi havde det oppe i forbindelse med

også derfor jeg spurgte venstres ordfører på et tidspunkt

kan høre når vi spørger i branchen

medvirkeansvar bliver taget i anvendelse på noget som helst tidspunkt det er muligvis fordi man ikke kan løfte bevisbyrden hvad ved jeg men det er lige nøjagtig det vi gerne vil have

at der bliver taget hånd om problemet og at det selvfølgelig har en præventiv virkning

alvorligt og alle alle bliver helt nervøse når man nævner ordet retssikkerhed for så skal vi søreme passe på

jeg tror nemlig på som også sfs ordfører var inde på at det her problem kan løses og jeg er helt enig i at hvis der da kunne komme det

får igangsat en analyse af hvad det er for nogle problemer

vi skal tage hensyn til her eller hvad er det for nogle problemer vi har på bordet så så

argumentationen tilbage i to tusind og tolv og dengang var det

var en vurdering af juristerne at det nok forholdt sig sådan vi fik jo aldrig fuldstændig klarhed

det det efterlyste vi selv dengang men det skulle vi

bruge anledningen til at gøre nu her så

vi kan godt mærke en vis træghed hos nogle af partierne men

ministeren for by bolig og landdistrikter går vi straks til ordførerrækken og den første er herre thomas danielsen

at lade fleksboligtilladelsen følge huset i stedet for ejeren derudover har lovforslaget også som formål at undtage fleksboliger generelt fra planlovens krav om landzonetilladelse ved genoptagelse af helårsanvendelse i landdistriktsområder vi er i venstre glade for den her justering som giver borgerne tilladelse til at anvende helårsboliger til fritidsbolig i en periode hvorfor de kan ændre deres bolig til helårsbolig igen uden at skulle søge

dette tillader jo også personer der har

vende tilbage efter eventuelt jobskifte det fjerner altså en

af de mange begrænsninger vi politisk har pålagt landdistrikterne

gøre alt hvad vi kan for at undgå at danmark knækker over det er bestemt muligt vores landdistrikter rummer et stort potentiale for vækst og beskæftigelse som ministeren

klart i landdistriktsredegørelsen men det kræver at vi skruer på de rigtige knapper hvis potentialet skal skal forløses

derfor taget mange initiativer for at vende udviklingen større udligning fra by til land bedre bredbånd og en milliard kroner til nedrivning og byfornyelse er nogle af eksemplerne det har været de rigtige skridt at gå men socialdemokratiet mener at vi naturligvis kan fortsætte videre ad samme vej

i dag kan behandle et lovforslag om at udvide fleksboligordningen socialdemokratiet mener at en udvidelse af kommunernes mulighed for at meddele tilladelse til fleksbolig er en god idé for grundlæggende

der er på udkig efter et fritidshus giver det god mening at fleksboligtilladelsen følger huset

jo netop hvad lovforslaget lægger op til samtidig betyder lovforslaget at fleksboligtilladelsen ikke bortfalder hvis helårsanvendelsen genoptages og derudover får kommunerne mulighed for at give bindende forhåndstilsagn om fleksboligtilladelse det er også med til at ordningen bliver mere smidig

stimulere efterspørgslen af boliger i landdistrikterne oven på denne udvidelse af fleksboligordningen har regeringen foreslået yderligere at styrke ordningen ved at tilbyde boligejere frit at veksle mellem fritids og helårsanvendelse af boliger uden at fleksboligordningen bortfalder vi lægger med andre ord oven på de gode initiativer vi allerede har taget der vil bidrage til udviklingen i vores landdistrikter det er helt afgørende for at danmark fortsat er i balance socialdemokraterne støtter derfor forslaget og jeg skal hilse fra sf

statslige arbejdspladser

langsigtede anvendelsesmuligheder og senere omsættelighed herunder vil en større sikkerhed for senere køberes anvendelsesmuligheder øge ejendomsværdien og dermed forbedre vilkårene for at opnå en bedre realkreditfinansiering af købet det foreslås derfor at ændre formuleringen af boligreguleringslovens § halvtreds stykke to således at kommunalbestyrelsens samtykke ikke skal gives til boligejeren personligt den foreslåede udvidelse giver derfor

kommunerne mulighed for at udstede fleksboligtilladelser der ikke bortfalder når helårsanvendelsen af boligen genoptages ordningen udvides så kommunerne fremover får mulighed for at meddele en tilladelse der

ejeren personligt dansk folkeparti stemmer ja til en udvidelse af fleksboligordningen og det kunne vi for øvrigt have vedtaget for længst hvis ministeren havde ønsket det da vi jo har behandlet fleksboligtilladelser og weekendattester tidligere her i salen i den forbindelse spurgte vi netop ind til det at lade attesten følge boligen men dertil svarede ministeren at såfremt tilladelsen skulle gives til boligen ville der være tale om et formelt statusskift og at ordningen derved ville miste sin fleksibilitet derfor er det særdeles positivt at vi nu i dag gør ordningen bedre dog vil jeg gøre opmærksom på at den angivne høringsfrist er uacceptabel og i strid med regeringens intentioner om at forbedre lovkvaliteten vi stemmer for det her lovforslag som er et rigtig godt tiltag

fritidsformål og en ret til senere at genoptage helårsanvendelsen tilladelsen

anvendes én gang hvis ejeren endnu en gang vil bruge boligen til helårsformål skal der søges igen tilladelsen er personligt hæftet på ejeren og bortfalder i forbindelse med et ejerskifte og det kan alle vel forestille sig er

er en udmøntning af vækstaftalen og det handler jo så om at kommunalbestyrelsen skal have mulighed for at udstede fleksboligtilladelser der knytter sig til selve boligen og dermed kan overdrages ved et senere salg

kan medføre at fleksboligejerne vil få større sikkerhed for boligens fremtidige anvendelsesmuligheder dels ved at det forøger boligens værdi dels ved at det øger mulighederne for en bedre realkreditmæssig finansiering baggrunden for forslaget er naturligvis de mange

ikke lægge skjul på at enhedslisten hellere havde set at folketinget havde sikret nogle bedre muligheder for at der kan finansieres boliger og erhverv på landet vi har længe peget på at det danske samfund bliver nødt til at træde

til at løse den problemstilling kunne bestå i at man lavede en statslig realkreditinstitution der byggede på den statskontrollerede bank vestjysk bank som staten ejer en og firs procent af og det kunne så være aktøren som et supplement

ønsker vi så oprettet en ny obligationsserie

som er målrettet landdistrikterne hvor risikoen for en investor er højere end normalt og derved kan man

så sent som i dag har det været fremme

brugen af pantebreve er ved at blive indkørt på landet men det er jo

de slipper så for gebyrer og bidrag som efterhånden fylder ganske meget

udvalgsarbejde der udtrykkeligt siger at

indeholde det som vores nordiske broderfolk i norge og island har den glimrende måde de udnytter

må man ikke fremkomme med forslag

finansieringsproblemerne på landet

periode men som en midlertidig løsning af nogle af problemstillingerne med hushandler kan enhedslisten støtte

bureaukratiet kan man sige og

mig morsom over at dette hører til sjældenhederne fra fra den her regering men blot konstatere at vi naturligvis imødekommer denne type forslag med

for os at se rigtig god mening at samtykket om fleksboligtilladelse følger boligen frem for ejeren det stiller både ejeren og eventuelle kommende købere i en langt bedre situation vi noterer os desuden med tilfredshed at kommunernes selvbestemmelsesret

det kommer til ordningens omfang og anvendelse

et sundt princip da kommunerne selvfølgelig alt andet lige er tættere på de lokale forhold i liberal alliance er vi meget enige i at værdien af en bolig forøges når de bureaukratiske bånd omkring den løsnes derfor så vi også meget gerne

og benyttet lejligheden til at gøre op med den danske sommerhusregel

den anden dag men alt andet lige må en øget interesse for ens bolig naturligvis medføre

følgende fordele når man skal i banken og så videre

sagt støtter vi dette lovforslag det er klart

og vi er med på at ordningen gøres mere fleksibel i fremtiden vi støtter således en udvidelse

kan give tilladelsen både til en person men også til en bestemt bolig så boligen bevarer muligheden for benyttelse til fritidsformål selv om boligen skifter ejer vi støtter også udvidelsen så

skifte status fra fritidsbolig til helårsbolig uden at kommunalbestyrelsen på ny skal involveres således bliver der ikke konflikt med boliglovgivningen i øvrigt så samlet set

et ønske om at give kommunerne et redskab til at imødegå de vanskeligheder der knytter sig til en faldende efterspørgsel efter boliger i landdistrikterne lovændringen

lovfæstede den praksis der allerede var blandt nogle kommuner der var et miskmask rundtomkring med weekendtilladelser og alt muligt andet

tillade boligejere at bruge helårsboliger til fritidsformål fleksboligordningen gik dog et skridt videre

skal boligejerne hverken søge tilladelse i henhold til byggeloven eller

fik faktisk også af tinget sidste gang en meget varm modtagelse for at fremme anvendelsen og styrke efterspørgslen

indgik vi yderligere en aftale i med vækstpakken fra juni måned to tusind og fjorten vi lavede en bred aftale

udvidelse af ordningen og den aftalte udvidelse skal gøre det muligt for kommunen at tillade

der overdrages ved et salg og den giver også fleksboligejeren en større sikkerhed for boligens omsættelighed

man kan regne med at det også er en fleksbolig når man sælger den og dermed giver den grundlag for at opnå nogle bedre vilkår for finansiering af køb her kan jeg tilføje at man også kan få finansieret en fleksbolig med op til firs procent realkreditbelåning apropos det herre lars dohn nævnte nemlig at

få finansieret på lige vilkår

som tingets medlemmer også har noteret sig rummer det fremsatte lovforslag jo en række supplerende tiltag som følger af regeringens vækstudspil man kan sige at fleksboligordningen jo er indført for at stimulere boligmarkedet og aktiviteten i landdistrikterne

jeg har derfor også med stor interesse fulgt udviklingen i anvendelsen og løbende samlet op på de praktiske erfaringer med administrationen

undersøgelser har påvist at der faktisk var et ønske om at styrke sikkerheden for boligernes langsigtede anvendelsesmuligheder og dermed også

jeg også glad for at vi i dag i fællesskab kan bakke op om det her ambitiøse lovforslag som bygger på de praktiske erfaringer og imødekommer både borgere brugere kommuner og ejendomsmæglerbranchens

særtræk der er i fleksboligordningen og fjerne de usikkerheder

med til at påvirke boligejernes mulighed for at anvende tilladelsen i forhold til hvordan man vil købe med lovforslaget fritages fleksboliger i landzoner helt fra planlovens krav om landzonetilladelse når helårsanvendelsen senere genoptages og fritagelsen gælder uanset hvor længe fleksboligen har været anvendt som fritidsbolig og den omfatter naturligvis

spørgsmål om men der er jo i dag omkring fire hundrede fleksboliger og de er altså også omfattet af den

der foreslås her med lovforslaget bliver der desuden mulighed for at give en fleksboligtilladelse som ikke automatisk bortfalder når man genoptager helårsanvendelsen af huset det vil sige at man senere kan vælge at bruge

som fritidsbolig igen uden at skulle ansøge om en ny tilladelse det synes jeg

tages der med lovforslaget et særligt hensyn til dem som kunne være potentielle købere for kommunerne får nu mulighed for at give bindende forhåndstilsagn

det vil sige at folk som er interesseret

får fuldstændig sikkerhed for anvendelsesretten fremadrettet også inden de underskriver slutsedlen

giver kommunerne en række nye værktøjer til at styrke efterspørgslen efter fleksboliger i vores landdistrikter udvidelsen giver desuden

med hensyn til hvordan ordningen skal administreres lokalt og det er min forventning at de her initiativer vil skabe en markant stigning i efterspørgslen efter fleksboliger og det må også bidrage til at øge aktiviteten i landdistrikterne så tak for alle de gode bemærkninger

i dag på trods af at det nu er i fremgang kun dækker cirka fjorten procent af vores areal naturen er under pres og vi skal gøre en indsats for at standse tilbagegangen i biodiversiteten som vi har forpligtet os til i både eu og fn regi derfor er

rigtig glad for at der er opstået en stor politisk interesse for biodiversitet og for statens skove det statslige ejerskab af

og natur er et vigtigt virkemiddel i naturpolitikken allerede nu er biodiversiteten hovedformålet på tolv procent af miljøministeriets skovareal og den har også en vigtig plads på resten af arealerne men skovene leverer også andre goder til samfundet skovene danner rammen om millioner af gode oplevelser uanset om vi går løber cykler eller er i udeskole skovene beskytter vores drikkevand og renser vores luft og skovene leverer bæredygtigt byggemateriale og energi regeringen er enig i at der skal gøres en indsats i skovene for at standse tilbagegangen i biodiversiteten derfor har vi også afsat over halvtreds million kroner til biodiversitet i skovene i naturplan danmark

og hvordan vi skal sætte ind når vi skal prioritere mellem de mange hensyn også når det kommer til biodiversitet hvor det slet ikke er ligegyldigt hvilke arter vi vil gavne og hvorhenne og hvordan og vi ved ikke konkret hvor den vigtigste biodiversitet findes i skovene og hvilke virkemidler er de mest effektive det er vigtigt for regeringen at vi handler på et oplyst grundlag så indsatsen målrettes de rigtige arealer og virkemidler derfor har regeringen med naturplan danmark igangsat en række analyser der vil gøre os klogere på hvordan vi bedst forbedrer indsatsen for biodiversiteten og på hvad omkostningerne vil være vi er blandt andet ved at lave en omfattende national kortlægning af naturmæssigt særlig værdifulde offentlige og private skove så vi får skabt et overblik over hvor arterne og naturtyperne

der kommer også en undersøgelse af hvor på miljøministeriets arealer de særligt truede arter findes og hvilke specifikke virkemidler der skal til for at stoppe deres tilbagegang endelig giver vi naturstyrelsens eksisterende udpegninger af naturskovsarealerne

to og halvfems et eftersyn de første resultater af analyserne er klar medio to tusind og seksten i lyset af de analyser vil der være et solidt grundlag for at drøfte en yderligere indsats og en eventuel

jeg noterer mig også at forslagsstillerne bag det beslutningsforslag vi her behandler skriver i bemærkningerne til forslaget at og jeg citerer

nøje undersøges og analyseres hvilke områder der egner sig bedst i de danske skove og hvilke initiativer der skal igangsættes for at øge biodiversiteten da det må formodes at urørt skov ikke er den eneste metode og der er vi jo

derfor skal vi også gøre tingene i den rigtige rækkefølge regeringen har desuden indgået en aftale med sf og enhedslisten

at sætte ekstra turbo på indsatsen for biodiversiteten i skovene så vi hurtigere kan komme i gang med at hjælpe de truede arter i skovene og den værdifulde skovnatur det gør vi ved at styrke vidensniveauet og ved med det samme at sætte ind med sikring af

i private skove vi afsætter yderligere seks million kroner til at styrke indsatsen for urørt privat skov og det er altså oven i de tolv million

som allerede er afsat med naturplan danmark og to million kroner til at forbedre vidensgrundlaget for biodiversitet i skov forslagsstillerne bag det her beslutningsforslag

foreslår at vi mindsker vores beskyttede § tre områder proportionalt med udlægningen af urørt skov de vil altså satse alt på gyngerne så de ikke behøver at starte karrusellerne men sådan fungerer det desværre ikke når vi skal styrke biodiversiteten jeg er ikke enig i at det er muligt at opnå den samme biodiversitet ved at bytte vores beskyttede § tre natur ud med urørt skov såvel i

som på § tre beskyttede lysåbne naturområder er der væsentlig biodiversitet som skal beskyttes men der er tale om helt forskellige naturtyper og forskellige

i to tusind og tretten ved al skovdrift på alle arealer fratrukket alle faste udgifter

på indtægtstabet alt afhængigt af hvilken type skov der er tale om og de arealer som forskerne peger på som særligt værdifulde for biodiversiteten er

kommer dertil en lang række udgifter som stadig ville skulle dækkes såsom ejendomsskatter og vedligeholdelse af veje og for det tredje og måske vigtigst af alt hvis den urørte skov for alvor skal gavne biodiversiteten vil vi en masse steder skulle pleje aktivt med græsning rydning og så videre den reelle omkostning ved at udlægge løvskov svarende til tyve procent af miljøministeriets skovareal som urørt skov uden hugst ville være tredive

fyrre million kroner om året og her er der endda allerede taget højde for de eksisterende fem tusind ha urørt skov på miljøministeriets arealer som allerede er udlagt dertil kommer de årlige udgifter til naturpleje der hurtigt kan beløbe sig til et større millionbeløb hvis miljøministeriet skal finansiere en tabt indtægt i den størrelsesorden vil det gå endda meget hårdt ud over naturen andre steder det vil også kunne betyde at miljøministeriets skove heller ikke ville kunne tilbyde de gode rammer om friluftslivet som vi ønsker at de skal

ensidige indsats er regeringen ikke villig til regeringen ønsker et danmark hvor der tages hånd om naturperlerne

og biodiversiteten i skovene men regeringen ønsker også skove hvor der produceres bæredygtigt træ til energi og hvor nye skove skaber sammenhæng i landskabet flere muligheder for friluftsliv modvirker klimaændringer og øger beskyttelsen af vores grundvand skove der er til gavn og til glæde for både nuværende og kommende generationer er visionen for det skovprogram som vi er ved at lægge sidste hånd på hvis vores skove skal opfylde alle de ønsker kræver det at vi får skabt et solidt beslutningsgrundlag så vi kan træffe velovervejede og balancerede beslutninger ikke en ensidig og forhastet beslutning der ikke er finansiering til

men jeg vil i øvrigt henvise til naturplan danmark hvor der også står at vi afsætter midler

øge indsatsen for biodiversitet i statens skove så det vi gør er altså at vi både ønsker at fokusere på biodiversiteten i de private skove og

at man entydigt kan se på

er for nogle områder i vores skove der vil være bedst egnet det er også det jeg noterer mig

hvilke områder i de statslige skove der vil være bedst egnet og hvilke virkemidler der vil være bedst egnet til at sikre mest mulig biodiversitet

det her forslag eller det forslag vi skal behandle lige om lidt kunne være en interesse for at vi i fællesskab får formuleret hvad det er for nogle analyser vi vil lave og at vi så når de analyser er lavet i to tusind og seksten sætter os sammen og drøfter

hvordan vi så vil vil bruge den viden vi får

i betragtning at at de tyve procent af statsskovene ikke var så

så det undrer mig lidt at man kun fokuserer på det private og så med så lille et beløb og så alligevel fremfører det som en

om hvad det koster at udlægge urørt skov

forsøgt på et par møder at skabe bedre klarhed over hvad økonomien rent faktisk er jeg har ikke nogen grund til at betvivle naturstyrelsen

de vurderer at det cirka vil koste tredive til fyrre million kroner at udlægge de her tyve procents urørt skov som som forslagsstillerne siger men

privat skov kommer jo så oven i det beløb der er afsat i naturplan danmark nemlig de tolv million kr så der samlet set nu er en pulje på

netop skal bidrage med mere biodiversitet i vores skove

både de private skove og statens skove

vi ved jo også at meget af den værdifulde

de private arealer og på statens arealer men samlet set er der altså over halvtreds million kroner

skovene i naturplan danmark

og bakke op om det her ellers udmærkede forslag jeg hørte det som om

se på om man kunne blive enig om for eksempel at foretage de her analyser

lægger sig fast på synes jeg en noget arbitrær målsætning som

øvrigt ikke er særlig veldefineret i forslaget

meget gerne vil se om vi kan finde fælles fodslag for at få foretaget nogle analyser

forskellige arter og der er ingen tvivl om at naturen derude faktisk er under pres og at vi har set

nødt til at handle mere aktivt hvis vi skal beskytte vores natur

det virker en lille smule opportunistisk jeg ved ikke om det er fordi man tror der er ved at komme valg men efter

der måske bedst kan karakteriseres som naturstop

fire år synes man fra borgerlig side at man gerne vil sige noget positivt om biodiversiteten det

og en plan for det her inden udgangen af maj samtidig med at man påstår at man godt vil have det gjort på grundlag af nogle meget grundige analyser det kan være lidt svært at få de to ender til at nå sammen tænker

om at forklare mig hvordan man kan anskue naturen på den måde at man tror at man kan bytte de mangfoldigheder og de arter vi har i skovene

af dyr er det vigtige men

tilgang til og anskuelse af naturen

synes i hvert fald at logikken minder lidt om det vi har set nogle gange der

før vi kan diskutere det her seriøst jeg forstår at herre daniel rugholm

måske lægger an til at tage et grønt udbrud

de konservative faktisk på nogle stræk

gå længere og være mere seriøse

naturbeskyttelsen end nogle af de andre borgerlige partier det er fint nok

skal vi selvfølgelig gerne diskutere det men vi går altså ikke ind på den byttehandel som man åbenbart har kunnet blive enige om i den borgerlige blok

også nødt til at diskutere finansieringen af det her

de møder men jeg forstår at miljøministeren

har deres bud på hvad det her kommer til at koste og præcis hvordan man

nu får at vide at det ikke er nok

skal vente på de analyser som giver

så må sige mest for pengene det er jo ikke fordi natur kan gøres op i penge men når vi nu har en vis mængde penge og vi gerne vil

være dumt at smide pengene væk på noget fordi vi skal træffe en beslutning inden sommerferien

og de aftaler som er

at vi allerede nu er i gang med at

vi faktisk mener det alvorligt så hvis vi skal opsummere

forslag fordi

ikke er finansieret og fordi vi ikke vil være med til at indgå en byttehandel

vi ønsker selvfølgelig et beslutningsgrundlag

før vi træffer de endelige beslutninger om hvordan vi

har haft adskillige deputationer af landmænd som siger vi havde et lille stykke sø som var § tre areal det vidste vi men lige pludselig var det alle vores marker min pointe har så været at hvis det er så god natur

traditionelle landmænd laver så synes jeg ved gud var jeg ved at sige jeg ved ikke om man må sige sådan altså så synes jeg faktisk de skal have lov til at fortsætte

jo rigtig god natur når det alt sammen kan blive udpeget til § tre

derfor der er mange landmænd der har problemer og det er jo også derfor vi foreslår den her byttehandel for

er helt almindelige traditionelt drevne marker

i modsætning til den skov som vi rent faktisk mener kan give mere

det politisk vi skal sidde med markerne og gennemgå hvad det er for nogle marker vi synes der er de rigtige at bevare eller hvordan skal

andet end at hvis man hvis man skal tage den kritik

fuldstændig tilfældigt udpeget eller forkert udpeget

fru pia adelsteen og herre henrik høegh og undertegnede eller miljøministeren måske som skal sidde og vurdere hvad det er for nogle marker som vi skal tage ud fordi der ikke

lille sø eller noget der var udpeget som § tre

det er der er sket og man sidder og tænker

vil vente på nogle analyser for man vil have mest for pengene men det har man da ikke gjort i forhold til § tre arealerne og det er derfor den byttehandel

som den forslagsstillerne

midler man så kan bruge og de måder måder man kan forfølge de her mål på står der urørt skov og lysåben græsningsskov som er en lidt

form for urørt skov så er der også nævnt andre ting men på baggrund af det som

ikke forstå hvorfor regeringen og regeringspartierne sådan ikke kan få sig selv til at indrømme at hvis man vil have mere biodiversitet i skovene så er en af de metoder

en vigtig del af det man skal benytte sig

så svært for regeringen og for regeringspartierne at erkende det som

at de penge vi overhovedet har på lige præcis urørt skov og det er der vi siger

der er også nogle andre hensyn men vi kan blive enige om at urørt skov er en stor del af det

fordi vi traditionelt set har haft væsentlig mere skov end vi har lige nu hvor det meste jo er under plov så

og det er også baggrunden for at vi er glade for de aftaler

at det så ikke ville komme frem i nogle af de analyser som vi

for vores endelige beslutning så ja der der er masser af værdi i urørt skov og ja det skal vi også bruge som håndtag

er det for tidligt på nuværende tidspunkt at sige hvor og hvor meget og det det

at der er sat fem og halvfems million

regeringen har sparet på landdistriktsmidler

er der kommet halvtreds million

fra landdistriktsmidlerne til miljøministeriet

det står der direkte er til at bevare naturværdier i skovene

vi skal bruge alle pengene jeg har prøvet at give et billede af hvor mange penge der rent faktisk er og også hvor mange nye

så der er selvfølgelig en udgift dér men når jeg har diskuteret det her med om vi skal bruge alle pengene

mere bare for at sige at jeg synes det er for usikkert

i forslaget siger man at man vil have en analyse af det her og samtidig siger man at vi nu skal fastlægge hvor meget det er

er jo ikke at man gør noget

har været med til at finde de penge til det

gerne gøre det på et oplyst grundlag når vi har nogle analyser

punkt to ikke at man kan lave en automatik der hedder at hver gang du har en hektar urørt skov så har du en hektar

jo enige om at det vi gerne ville var at

finder de arealer og hvordan

er vi enige om men at sige at der ikke er penge når der reelt er

er den lille knast tilbage at vi stadig væk ikke synes at man kan bytte den ene slags for den anden

at forslagsstillerne i virkeligheden frafalder alt det her med § tre og bare synes at vi skal gøre noget for biodiversiteten i skovene

mit helt klare indtryk at alle eksperter der ved

det er mit helt klare indtryk

så har man en anden interesse end biodiversitet

l fire og halvfems som netop drejer sig om § tre arealer

i min optik ikke noget som helst at gøre med miljø

nogle § tre udpegede arealer udpeget i nattens mulm og mørke uden at der i øvrigt er nogen der ved

på områder hvor landmænd igennem hundrede år har dyrket traditionelt landbrug

miljø lige pludselig bare blevet en religion

vi vil have mere økologisk landbrug og mindre traditionelt landbrug det er jo en fair diskussion og så ved vi hvad vi diskuterer i stedet for hele tiden får skudt i skoene at vi ikke er grønne at vi ikke vil natur og at vi ikke vil noget som helst

den her byttehandel med i

er blevet speciel jord

forstår simpelt hen ikke at man så ikke bare siger vi gør det her

at skov kan være rigtig mange ting jeg anerkender at urørt skov kan være mange ting jeg anerkender at vi kan have mange måder at dyrke skov på men vi skal vel for pokker når vi diskuterer det her finde ud af hvad

vi vil

urørt skov så ved vi reelt ikke hvad målet er jeg er også helt med på at man skal lave en analyse af den skov der skal udpeges

ellers giver det jo ikke mening men det er der vel ikke nogen uenighed

og det står der jo sådan set også i vores forslag men at man vil

man bliver ved med at påstå det gjorde socialdemokraternes ordfører i hvert fald at man vil vente på analyser af hvor man får mest for pengene

så ikke gøre med § tre arealer og det er mig ubegribeligt men jeg

ud over ejendomsskatterne for dem vil vi selvfølgelig have og hvad de beløber sig til skal jeg ikke kunne sige men mon ikke vi kan finde ud af

på

ikke er alle arter heller ikke alle de truede arter

høre om jeg kan få den anerkendelse fra ordføreren så vil

som helst indflydelse på miljø grundvand og

marker deres traditionelt dyrkede marker hvor der før var en klat på kortet der var udpeget som § tre areal

en eng eller en mose eller et vandhul eller hvad ved jeg hvor der måske kunne leve noget og resten blev dyrket traditionelt

bedriften der nærmest var udpeget som § tre areal og vi har set adskillige af disse eksempler og det ved fru lone loklindt også og det er de arealer jeg ikke forstår man har udpeget

jeg tvivler på at der er truede dyrearter der lever på en pløjemark

det selvfølgelig er en ulempe at gøde det er også derfor jeg slet ikke forstår

§ tre arealerne jeg ved godt at

og i øvrigt ikke kan redegøre for økonomien

de danske skove betyder rigtig meget for vores naturoplevelser vores kultur og vores identitet vores danske landskab var intet uden skovene for oprindelig var her skov overalt i årevis gik det tilbage med skovarealet nu går det fremad men alligevel er det kun fjorten procent af landet der er dækket af skov og naturens tilstand i skovene vurderes som ugunstig derfor

at der er fokus på at forbedre skovenes tilstand for det er et projekt der tager lang tid især hvis vi skal have skov med høj naturværdi og høj biodiversitet

eu og fn har vi forpligtelser om at standse tilbagegangen i arternes mangfoldighed vi har toogtredivetusind arter i danmark mindst to tusind er rødlistede

nogle er ved at forsvinde og andre er mere eller mindre sårbare fordi deres levesteder er under pres

heldigvis er der kommet stor interesse for netop skove og biodiversitet blandt de politiske partier det fik vi bekræftet da

en høring i miljøudvalget netop om skov og biodiversitet men det interesserer jo heldigvis også mange andre vi har fået en del henvendelser i miljøudvalget som indspil til blå bloks beslutningsforslag i forhold til hvordan man opgør skovenes værdi og potentiale for skov er ikke bare skov når vi taler

få samme forståelse vi har holdt møder med ministeren for netop at finde ud af

biodiversitet i skovene også med hensyn til det der allerede ligger i naturplan danmark altså for at få det boret lidt mere ud det er der åbenbart brug for men også i forhold til at der er sat penge af

indsats i de private skove og også fordi der jo er

skovprogram på vej men det som fremgår her af blå bloks forslag er jo at der ikke er styr på økonomien og ikke styr på forslaget fordi

nogen forklaring når man selv i forslaget skriver at der skal en analyse til hvordan kan man så forvente at man på den meget korte bane kan udpege de rigtige arealer det er ikke ligegyldigt hvordan vi prioriterer og netop derfor er det jo vigtigt at

miljøministeren også lige har redegjort for det er

at vi får rigtig meget for pengene på den korte bane og det har vi jo så i regeringspartierne og i en aftale med sf og enhedslisten fået

mest optimale områder for at få en øget biodiversitet i skovene som jo ganske rigtigt

og det går fremad der er nu tolv procent af statsskovene som

en byttehandel vi vil ikke være med på et forslag hvor finansieringen overhovedet ikke

men til gengæld vil vi gerne være med til at vi i fællesskab finder en måde

set en diskussion vi allerede havde godt gang

faktisk er et stort roderi af rigtig mange forskellige love og regler

erstatning en af de ting peter pagh lagde vægt på

kunne laves et kort over § tre områder for det er noget arealerne vokser ind i eller ud af afhængigt af hvilken vegetation og biodiversitet der findes på arealet er det så ikke problematisk at lave særlige regler

netop at være beskyttede naturområder og der er nok meget der tyder på at at det faktisk ikke er blevet håndhævet i mange år hvordan man egentlig

helt klart er et oprydningsarbejde der kunne gøres

formodentlig er noget af det som som man godt kunne kigge på men det har sådan set intet at gøre med at der ikke kan tegnes et kort jeg

kortlægge rundtom i kommunerne hvad der

ikke lave en endelig kortlægning er der så ikke nogle tanker der

for nylig der var årsagen der kan ikke tegnes et kort der er ikke nogen kompensation nøjagtig det samme gør sig gældende for de her § tre områder

restriktioner om noget der nøjagtig ligner de fejl der er begået

har herre henrik høeghs eget parti jo været med til at lave en aftale om

hvad det handler om og så vidt jeg har læst

det radikale venstre fantasi til at forestille sig

indgået en eneste finanslovsaftale

hvor der ikke bliver afsat flere penge til natur

er det ikke også helt indlysende for det radikale venstre at en del af de penge skal gå til mere urørt skov fordi det uanset hvordan man vender og drejer det er en rigtig rigtig vigtig del

jo det ved vi godt og det må vi forhandle om hvordan vi kan få skaffet nogle penge til og så må vi undersøge hvor man gør det bedst muligt

her undersøgelse og så kan man godt få lidt på fornemmelsen at der sidder nogle over i et nærliggende ministerium og tænker

præsenteret endnu men der er jo sat penge af til urørt skov og ikke mindst er der lige præcis

også enige om at det er i de private skove hvor der er rigtig mange gamle træer

og mange forskellige løvtræer

potentiale for at gøre noget for biodiversiteten

derfor giver det selvfølgelig god mening at gøre noget der og så må vi jo vente på at naturstyrelsen får mere overblik over hvor

så får vi rigtig rigtig travlt

for godt seks tusind år siden var det jo et helt andet danmark der

af vores arter på den danske rødliste over sjældne og truede arter er knyttet til skov

binder kulstof så vi får mindre udledning af drivhusgasser den giver os grundvandsbeskyttelse og om beskyttelse mod oversvømmelse fordi skoven også er rigtig god til at holde på vand

for eksempel tyve procent

i danmark men vi skylder på naturkontoen

i den eksisterende natur ikke mindre vi har brug for mere

at finde flertal begge steder men

det blev enige om at udlægge en væsentlig del af statsskoven til urørt skov og biodiversitetsskov

vi vil meget gerne være med til at se på dem men vi vil ikke

er simpelt hen så trængt at hvis vi skal lave noget radikalt anderledes i forhold til udpegning af § tre

i hvert fald officielt skulle gå på at gøre noget godt for skovene men vi diskuterer det

i bemærkningerne til lovforslaget nemlig at man vil bytte det

og det er da et rigtig godt tidspunkt det kommer på sådan lige før valget

måske medvirke til at berolige nogle af dem der kunne have fået det indtryk igennem de sidste fire år

set ikke var grænser for hvilke forringelser

men det er jo et forslag der handler om

at forbedre naturen

bedre natur og det synes jeg jo er rigtig godt og

både det dårlige og det gode står i bemærkningerne

det der står i selve forslaget er forholdsvis uforpligtende der står bare at man skal standse tabet af biodiversitet

årtier men alligevel og så kommer det gode

udtage tyve procent af de danske statsejede skove inklusive dele af kommunernes og forsvarets skovarealer til

vil sikre optimale forudsætninger for øget biodiversitet det er det nogle har læst som at tyve procent af skovene skulle være urørte og det har i hvert fald nogle af dem der har udtalt sig på forslagsstillernes vegne jo også bekræftet i medierne så der må man jo så tage til efterretning at det

men det kan man vel snakke sig til rette om om det er næste år eller næste år igen eller

men det andet er jo så det med

vokser ind og vokser ud men nu er en af pointerne efter min opfattelse at når det er blevet § tre jord skal det jo beskyttes

set i princippet ikke vokse ud igen

måske det der er sket fordi man ikke har beskyttet det særlig effektivt tidligere

være en god idé at begynde på det ville føre til at der i meget meget begrænset omfang men dog alligevel i realiteten ville blive lidt mere natur i vores land og lidt mindre landbrugsjord og det går enhedslisten faktisk ind for og selvfølgelig vil vi

at den lille gevinst

som et led i noget helt andet

højrefløjen jamen det behøver vi heller ikke at vedtage endnu det kan vi vente med

have en vis sikkerhed for at vi ikke med den ene hånd hjælper lidt med at skabe forbedringer og så med den anden hånd åbner op for forringelser det synes jeg

store udfordring i det beslutningsforslag

når man kigger på de beregninger kan man vel sige at de er behæftet med en smule usikkerhed og med embedsmandsapparatets evne til at regne en

det sikkert både blive større og mindre men det ændrer jo

det finansierer vi inden for miljøministeriets ramme

han udtaler sig om det at det finansierer man sådan set inden for de penge

har været med til at afsætte til natur og miljø i aftaler med regeringen

det er finanslovsaftaler hvor vi har været med til at finansiere naturplanen eller det er den landdistriktsaftale som vi lavede fordi

er lidt kreativt at komme og sige nu har i aftalt at afsætte nogle penge til natur og miljø med regeringen

med os om at bruge dem til noget andet

desperate forsøg på at undgå at indrømme at man godt

få naturstyrelsen til at sige andet end at det er sådan det er men man bliver hele tiden

så ikke aftale at vi vil have mere urørt skov

for at vi får det er at vi kan blive enige om at afsætte

derfor enhedslisten stadig væk søger lidt efter om der ikke skulle være et flertal her i folketinget som

set ærligt og redeligt betragter det her som et forsøg på at skabe mere natur mere biodiversitet og ikke så meget andet

private skovejere som ikke betyder at der bliver tale om urørt skov vi må jo bare se i øjnene at indtil nu

presse regeringen til at indtage en efter min mening lidt mere

så er et flertal i folketinget der åbenbart ønsker

at man sådan kan gå ind og flytte rundt på nogle midler som man i forvejen har aftalt og man kan i disponere over de midler sammen med andre end dem man har aftalt

set det der er vores udfordring her hvis vi skal lave aftaler med venstre på det

fordi vi hermed undgår konflikter med de private lodsejere allerede under debatten om naturplan danmark og de udtagne § tre områder spurgte jeg til det fornuftige i at konfiskere så meget landbrugsjord af hensyn til biodiversiteten og i at give landmændene endnu en byrde i en meget svær tid når de mest sårbare arter findes i statens egne skove jeg kunne simpelt hen ikke se det rationelle i det synspunkt

ikke tale om de samme arter fik jeg at vide i svaret ja det var da vist et udenomssvar jeg har jo heller ikke sagt at det var de samme men det er da vist et faktum at natur og landbrugskommissionen og alle eksperterne

opererer med en rangering af de her arter af rødlistearterne især er at finde i skovene

ville regnestykket jo blive endnu mere skævt logikken var jo den enkle at hvorfor i alverden skal vi sende flere landmænd på tvangsauktion

har taget sagen op i en bredere kreds og ser ud til at ville se på en samlet plan

fair nok så må det måske anskues som almindelig

surhed og æv bæv det var ikke mig der kom med forslaget når regeringen så alligevel vælger at stemme imod dette beslutningsforslag forslaget her kunne sikkert udmærket indgå i ingredienserne i en lidt bredere plan på området eller måske er der bare tale om en nødbremse for ikke at komme i mindretal det er bare et gæt

hvis ikke embedsværket

problematisere det så meget at det viser sig at blive meget dyrere ikke at gøre noget end at gøre noget

noget tyder desværre på

så herfra skal lyde

til private skovejere så de frivilligt kan indgå aftaler om at bidrage

er i tvivl om at vi med realiseringen af indholdet i det her forslag vil se en stor og også positiv effekt på biodiversiteten og endda forholdsvis hurtigt kunne se nogle tydelige resultater verdensnaturfonden skønner at en

positive effekter for fem og tres procent af de rødlistede arter i danmark derudover er der også flere eksperter som peger på at fokus på urørt skov giver en mere effektiv fremgang

end for eksempel med det fokus som vi har på § tre arealerne det er også langt billigere at gøre en indsats i skovene altså får vi mere biodiversitet for færre penge

vist det man på godt gammeldags dansk kan kalde en win win situation derfor har vi også skrevet i beslutningsforslaget at udgangspunktet jeg understreger at udgangspunktet kan være at § tre områder mindskes

vil hjælpe et presset landbrug og samtidig give en god balance for

biodiversiteten men med det her forslag og også på baggrund af den debat der har været synes jeg det er vigtigt at slå fast at vi rent faktisk mener at vi gerne vil biodiversiteten og gerne vil mere

fremsat for at drille nogen

det heller ikke afgørende for mig at tilslutningen til det her forslag nødvendigvis samtidig skal betyde en accept af

af § tre arealer det er begge vigtige emner men det er emner som ikke nødvendigvis skal knyttes sammen for at finde en vej i det her det vigtigste for os er at vi kan skabe flertal for de elementer som

et flertal herinde er enige om forskellige tilgange til § tre arealerne skal i hvert fald ikke bremse det positive

er i det her beslutningsforslag herre jens joel udtrykte at han ville gå positivt ind i drøftelser i udvalget efterfølgende og det vil jeg jo gerne holde socialdemokraterne

på for jeg tror på at vi kan finde en løsning på de

både analyse og økonomi de udfordringer der er med § tre arealerne må vi så kigge på hvis situationen er anderledes efter et valg

også give fru lisbeth bech poulsen ret

det er ærgerligt at debatten i dag kommer til at handle om § tre arealerne når det vi egentlig gerne vil er at tale biodiversitet i skovene

vil vi først og fremmest mere biodiversitet

ikke forestille mig at nogen kan være imod det og kan vi finde pengene til et større areal drøfter vi gerne det men lad os tage udgangspunkt i hvad vi kan få for de penge vi har

os finde en vej i de uenigheder der er

per clausen også fint udtrykte det forpligter os

er ærgerligt hvis det er sådan en meget teknisk økonomisk snak der bliver begrænsningen for at vi kommer videre med det som vi synes er det positive i det her

skal hentes ved at tage nogle midler som vi i forvejen har aftalt at bruge til natur og miljø med nogle andre det er ligesom ganske vanskeligt men

rugholm siger er at han er indstillet på også at diskutere om der kan komme andre og nye midler til det her og det ser vi

vi kan opnå det her areal jeg synes at det er en fin målsætning og om beløbet så er det ene eller det andet må vi tage en snak om strækker pengene til det

kigge på mit finanslovsforslag og sige

kan gå ind og bestemme hvordan

per clausen også selv sagde jeg tror ikke at jeg citerer helt forkert jeg har endda skrevet

ubegribeligt at regeringen ikke ville forpligte sig til det her også med udgangspunkt i i den problematik som

helt det samme udgangspunkt jeg hørte hos df og liberal alliance men når når det

jeg egentlig godt tænke mig at få ordføreren til at sige

her i bemærkningerne at det

undersøges og analyseres hvilke områder der egner sig bedst i den danske skov og hvilke initiativer der skal igangsættes for at øge biodiversiteten da det må formodes at urørt skov ikke er den eneste metode til forøgelse

hvad betyder det der med at undersøge

tager vi en snak om vi har lagt op til at vi skal få en undersøgelse af det for

jeg anerkender at at der

vi vil gerne have mere urørt skov og vi anerkender også det behøves der

biodiversitet på alle mulige andre områder men men

det er en af de bedste måder at opnå mest mulig biodiversitet

så her i virkeligheden få de konservative til

at interessere sig for

lavet en aftale om hvordan vi får

mere biodiversitet i skovene men uden at vi tager § tre arealerne ud hvis man kan comitte de konservative på det så er det da meget muligt at vi kan lave

jeg kommer med et konkret forslag her der handler om at vi fokuserer på den del der handler om biodiversitet

vinder det næste valg tage den tilgang til § tre arealerne som de vil men at

undlade at gøre noget for biodiversiteten i urørt skov uanset hvad en kommende regering vil gøre med § tre arealerne synes

har en målsætning om det samme i hvert fald indtil videre

enige om at for at mindske afstanden imellem de tyve

skal der laves en analyse i vores forslag står der alene at vi bør sætte en målsætning inden udgangen af maj det burde vi kunne blive enige om jeg synes alle har sagt at det er vigtigt med mere biodiversitet i skovene det er der hvor to tredjedele af vores rødlistede arter findes det er der vi hurtigt kan gøre noget godt for dem vi er enige om at den definition vi har brugt

kan tage nogle af de mest værdifulde stammer og stadig væk have dødt ved nok per hektar til at opnå den biodiversitet som er nødvendig for at opnå det som jeg også tror vi alle er enige om at vi gerne vil have noget mere af i skovene

der er sådan set ikke særlig langt

de her punkter så ved vi også alle sammen

løber ikke fra det at årsagen til at vi ikke

denne udtagning af § tre områderne vi bad om at få lovforslaget opsplittet det kunne ikke lade sig gøre

at man uden nogen form for erstatning uden et kortgrundlag som er det samme hvert år det har vi fået bevist af peter pagh at det

og stille de her krav på det nuværende grundlag så var vi ikke med i naturplan

så korrekt er sagt fra de konservatives

den kommende regering efter et valg der kommer til at afgøre

skal stå ved magt det er sagt mange gange og det kan vi såmænd lige så godt lægge til side

vi vil gøre noget godt for biodiversiteten i vores skove

på vores biodiversitetskonference blev det oplyst af professorerne at hvis vi laver noget i skovene

koster det en ottendedel

på en sjettedel af arealet at nå det samme i skovene som vi når ude i det åbne land

det er dog værd at bemærke hvis man gerne vil hurtigt i gang og

jeg har også forstået at man er meget bekymret for pengene vi synes sådan set der er kommet mange penge på det her område og det har jeg forsøgt

forklare i spørgsmålene

så det er underligt at der er den her afvisning når vi egentlig alle har det samme mål

har været af overskud på at sælge træ så tog vi tyve procent af det og

så enkelt var vores regnestykke vi får nu

sådan kan man slet ikke regne

kunne vi sige vi braklægger tyve procent af vores landbrugsareal men vi tror det kommer til at koste det samme for vi skal stadig væk vedligeholde markvejen så vi kan køre og kigge på det braklagte areal men lad det nu ligge

i landdistriktsmidlerne der handler om at bevare

vådbundsområder der står i hvert fald ikke meget værdifuldt træ dér der skal også udtages lysåbne områder i skovene der står ikke meget værdifuldt træ dér så mon ikke det var muligt

en løsning og finde de nødvendige penge

jeg vil blot slutte med at sige at jeg synes vi er meget tæt på og jeg kan hvert fald sige at vi

så jeg ser sådan set frem til

en rigtig spændende udvalgsbehandling som jeg startede mit indlæg

er det ikke ret langt fra at vi burde kunne blive enige om at gøre det alle

i vores skove for hurtigst muligt at gøre noget godt for vores rødlistede arter jeg tror det bliver et rigtig spændende udvalgsarbejde vi vil i hvert fald gå ind i det

at vi gerne vil gøre noget godt for skovene at vi gerne vil gøre noget godt for biodiversiteten

anden slags natur det er det som vi grundlæggende set siger

til de her tredive million

henrik høegh nu flere gange har sagt ligger i landdistriktsmidlerne som vi sådan set allerede har når nu venstres regnefejl gjorde at man havde undervurderet udgiften måske

er herre henrik høegh enig med mig i at den slags midler jo ikke kan bruges til offentlig skov fordi det kan kun gå til tilskud til private

jo er til engangsindsatser og ikke varige omlægninger

joel om så kan der da kan være rigtig mange problemer

jeg skal i hvert fald sige at med de omkostninger

er meldingen fra de private at hvis det samtidig ligner kompensationen

de omkostninger man har beregnet der er ved det så det er da slet ikke umuligt det afviser jeg ikke lad os nu se på det men jeg synes bare at vi skal lade være med

problematisere om det nu skal gå til det ene eller det andet skulle vi nu ikke tage en debat om

hegn det er også det det handler om og kunne gøre noget rigtig godt

der lang tid for det handler jo ikke bare om at så en række radiser og så er de groet op og så har man det det er jo en kæmpestor indsats der skal til for at få

stoppet den tilbagegang i arter der er

tager nye initiativer og derfor synes jeg jo vi skal holde fokus på de nye initiativer

kommer der jo til at gå et par årtier men det er da nu

enige om skal til men som jeg også hører

er det fint med en analyse af hvor

står i lovforslagets bemærkninger det er jo ikke ligegyldigt hvad der står i et lovforslags

har stået klart lige siden vi har debatteret naturplan

tid til at vente og hvorfor skal det gå så hurtigt

det er alene eksperterne der har sagt at i skovene når vi at gøre noget godt for de fem og tres procent af de truede arter langt langt hurtigere

vil jeg gerne sige end § tredje det håber jeg at dem der har stemt har stemt for har sat sig ind i der er faktisk meget andet i det åbne land det er vi ikke imod vi er bare imod at tage de her arealer fra kvægbrugerne uden at kompensere og med et ufuldstændigt kortgrundlag den sag tror vi tabes på et tidspunkt vi har sådan set

vi ikke uenige i og så er jeg lige så forundret som fru lone loklindt er over at specielt de radikale som plejer at være grønne ikke vil være med til at sætte en målsætning det er sådan set det der skiller os ad i dag kan jeg fornemme der er ingen fra regeringspartierne der vil være med til at sætte en målsætning på det her

med eller uden § 3 vi havde en forhåbning om at hvis det var pillet ud

at dele lovforslaget hvor vi tilbød at man kunne få lov til

fremgik jo tydeligt af lovbehandlingen at man ikke ønskede at stemme ja

om at forbedre biodiversiteten på vores § tre arealer det sagde venstre klart nej til det er jeg bare nødt til at sætte en meget tyk og fed streg under

udvalgsbehandlingen vi havde drøftelser

vi kunne nå hinanden på det det kunne vi ikke og det synes jeg bare er meget meget vigtigt her at få slået fast

for at stemme for resten

det lovforslag det var venstre ikke

trods af at at vi tilbød at dele det lovforslag så synes jeg også

rigtig interessant debat vi har haft her i dag om det forslag

synes bare der er nogle væsentlige ting som det er værd lige at notere på baggrund af den her debat og det er altså

forslagsstillerne nu anerkender at det regnestykke man har præsenteret i sit forslag altså at det her vil koste ti million

man har ikke anvist nogen løbende finansiering selv om der er tale om en

man jo bare kan tage nogle af de penge der er i henholdsvis landdistriktsprogrammet og naturplan danmark hvilket vi så også har fået bekræftet

fordi man jo for eksempel ikke kan bruge de

det er det forslaget her handler om det handler om at udtage tyve procent af statsskovene eller offentlige skove der står også

det her forslag handler om godt det var den anden ting der så blev pillet fra hinanden i dag så har vi jo drøftet hvad den målsætning

det et mål om urørt skov og hvad er urørt skov er det et mål om

meget relevant at få det på plads når man siger at man vil have tyve procent

noget noget hvad

set er en væsentlig præmis at få klarlagt inden man sætter sig en arbitrær målsætning og at man så samtidig anerkender at der sådan set er behov for nogle yderligere analyser af

der står jo sort på hvidt i beslutningsforslagets bemærkninger

er sikkert at urørt skov er det bedste godt

det klarlagt man er ikke præcis fra forslagsstillernes side om

det siger jo i sig selv og det har jeg også hørt flere af ordførerne bekræfte vi har brug for nogle flere analyser vi har brug for nogle flere analyser af virkemidlerne og jeg hører

brug for nogle flere analyser af hvor skal sætte ind så hører jeg som det næste at man nu siger at det godt

privat skov og statsskov så jeg må forstå det sådan at de

jeg synes det

relevant at få pointeret de her ting på baggrund af den her debat fordi

udstiller at det her er et ikke særlig gennemarbejdet forslag og at man måske heller ikke i blå blok er helt enige om hvad det er

om at tilgodese landbruget eller om det handler om biodiversitet der kunne hvert fald høre meget tydeligt på den konservative ordfører at

på § tre arealerne vægten blev lagt

vi på baggrund af det her er nået frem til

og at det er vanskeligt på nuværende tidspunkt at definere præcis hvad

som forslagsstillerne egentlig ønsker i skovene

være nogle meget meget væsentlige ting at få afklaret

en arbitrær målsætning om en

symbolsk for den her debat vi har i dag hvis jeg må tillade mig at tage en lille smule idealistisk tilgang til det

vi er enige om at der er rigtig meget godt i det her jeg stod også det er der også flere der allerede har anerkendt på talerstolen og var villig til at imødekomme på måske det væsentligste kritikpunkt som blandt andet

ministerens parti og andre har har fremført i dag nemlig i forhold til den del af forslaget

vi kan få en konstruktiv tilgang til det her udvalgsarbejde

bare skal pilles fra hinanden fordi det ville være frygteligt for en

acceptere et forslag der handler om natur fra blå blok jeg håber virkelig ikke at det er det det handler om

jeg har fornemmelsen men jeg synes det ville være rigtig ærgerligt for jeg tror vi

vi rent faktisk ønsker at benytte os af

jo høre på ordførerne at der er en anerkendelse af at vi har brug for de analyser og så er det bare jeg i al stilfærdighed

en målsætning en procentvis målsætning på noget man ikke i forvejen definerer

også have en beregning der så i øvrigt

i hvert fald er blevet slået fast i dag at den beregning

og derfor er der også behov for nogle yderligere analyser i forhold til

helt sikkert dygtige som vi

er hele vejen rundt blandt miljøordførerne og ministeren sagtens også finde

igennem analyser og igennem

regeringen har hvis man vil prioritere det jeg appellerer bare til at vi finder den her konstruktive tilgang til det i stedet for at vi har den her

det jeg bare synes er nødvendigt for at vi kan have have nogle netop konstruktive drøftelser med hinanden er at man ligesom anerkender

præmisserne for det her nemlig at at vi

grunden til at jeg egentlig rejser mig op og siger det er

det er en procentvis målsætning af noget fuldstændig fiktivt og det mener jeg faktisk

indebærer at hele gribskov og esrum sø og de fredede områder øst for søen og snæver skov udlægges til det som man kalder naturnationalpark og urørt skov med græsning på flere punkter

nogle problemer med det her forslag ikke mindst

med finansieringen hvor lovforslaget her lægger op til at omlægningen af skoven skal finansieres ved at hugge nåletræsskoven en tredjedel af gribskov består af nåleskov hvis store dele af den skal fjernes over en kort periode som det

gammel gran for eksempel svaleklire og sortspætte en rydning af både ung og gammel gran vil nulstille biodiversiteten på et stort areal som det vil tage mange år at genoprette en så omfattende rydning vil desuden have drastiske konsekvenser for

og oplevelse af skoven beslutningsforslaget lægger vægt på at der i store dele af skoven skal ske pleje det skal blandt andet ske med en bred vifte af græssere som

det vil sige heste køer hjorte og andre store dyr udgiften til pleje afhænger selvfølgelig af hvor intensiv

der er allerede i dag skovgræsning i gribskov og i

erfaringerne herfra viser at en græsning som der

lægges op til her i forslaget er

og indtægterne fra alt det nåletræ der skal fældes kan ikke engang dække omkostningerne til tiltaget de første fem år det vil gennemsnitligt koste cirka tyve million kroner om året i tabte indtægter og plejetiltag

vil være etableringsomkostninger til blandt andet hegn helt konkret vil man kunne indbringe fem og halvfjerds million kroner de første fem år hvis man rydder

ha gran men med de gennemsnitlige årlige omkostninger på cirka tyve million kroner vil det dog give et betydeligt tab også i de første fem år

ikke afvise at det kan give mening at fokusere endnu mere på biodiversitet i dele af gribskov

forbindelse med det tidligere beslutningsforslag b en hundrede og fire og fyrre så er det vigtigt at vi handler på et oplyst grundlag så vi kan målrette indsatsen på de rigtige arealer med de rigtige virkemidler derfor mener regeringen at en eventuel yderligere indsats i gribskov bør afvente de analyser der er igangsat under naturplan danmark analyser som jo i øvrigt nu er blevet styrket med en aftale mellem

regeringen sf og enhedslisten det analyser der vil gøre os klogere på hvor vi skal gøre hvad for at forbedre indsatsen for biodiversiteten i skovene jeg mener desuden at vi sagtens kan tage hensyn til biodiversiteten uden at skulle etablere en ny

beskyttelseskategori sådan som det foreslås her med naturnationalparker

regeringen altså ikke støtte det her forslag men vi glæder os over at vi netop har indgået en aftale med sf

det statslige ejerskab af skov og natur

er et vigtigt virkemiddel i naturpolitikken og derfor

skal staten selvfølgelig gøre en indsats for biodiversiteten

skal gøre det på et oplyst grundlag

kan lade gribskov være genstand for en særlig drøftelse i forbindelse med opfølgningen på de analyser som

jo også er enige om at sætte gang for at se hvor indsatsen skal prioriteres jeg mener også

kan se på om gribskov kunne være genstand for en særlig drøftelse på baggrund af

i hvert fald afkræfte og jeg håber derfor ikke at jeg efterlader

i forhold til gribskov vil jeg gerne sige at jeg ikke vil udelukke at gribskov kan være et af de områder

at se på og derfor også det tilbud om at vi kan lade gribskov være

af skov til urørt skov eller skov hvor biodiversitet har den højeste prioritet ligesom blå bloks forslag

koncentrerer enhedslistens forslag sig om at vi jo oplever en massiv mangel på biodiversitet og derfor har vi brug for handling lige nu der er i hvert fald behov for at vi sætter os nogle mål enhedslistens forslag kritiserer samtidig de nuværende nationalparker for at være utilstrækkelige

mig starte med at sige at jeg bifalder at enhedslisten har taget fat på problemstillingen om biodiversitet med deres beslutningsforslag

meget enig med forslagsstillerne i at der skal gøres en indsats for at få fokus tilbage på skovene som et virkemiddel mod fald i biodiversitet vi hører gang på gang forskerne udtale at det er skovene som effektivt kan sætte en

brug for gode og naturlige tiltag i de danske skove og jeg er helt enig med enhedslisten i at urørt skov hvor skovene kan få lov at falde hen og dødt ved kan vokse

også her oplever at enhedslisten udviser en økonomisk bevidsthed det har jeg bemærket

får vi det samme natur for en ottendedel af pengene på en sjettedel af arealet jeg må så sige at at i venstre er vi uenige med enhedslisten i at det er os her i folketinget der skal udpege hvad det er for nogle skove der er bedst egnet til at opnå de her biodiversitetsmål i som vi sagde i vores forslag

går vi ind for at det er eksperter på området der finder ud af hvor meget våd skov hvor meget lysåben skov og hvor meget høj skov

inddrager enhedslisten seks tusind ha skov det er dog trods alt mere end den ene promille vi har hørt om indtil videre

der var målet så der ligger meget positivt i det her som kunne være grundlag

kan vi ikke støtte forslaget fordi som det ligger her

er det folketinget der skal udpege hvad det er for en skov man bruger

og man kunne sagtens forestille sig

gribskov og nogle af de kvaliteter som der her bliver peget på kunne være noget af

som man endte med at synes var fornuftigt men vi er også nødt til at holde os for øje som miljøministeren også allerede har sagt at finansieringen er lidt anderledes end den står beskrevet i enhedslistens forslag og at det ikke helt hænger sammen

er fordi det nødvendigvis betyder at man ikke kan gøre det men for socialdemokrater er det vigtigt at vi får den analyse

det tidligere forslag afviste at man bare kunne være ligeglad med biodiversiteten og tre hvis man

den sammenligning kan man ikke lave kan vi selvfølgelig godt diskutere

og hvor vi udpeger noget skov som giver mest mulig biodiversitet så jeg synes vi skal

de finansieringsudfordringer som ligger i det her forslag

vi skal træffe vores beslutninger når vi har flere af de analyser som vi i fællesskab har aftalt vi vil have

hvor alle eksperter var enige om at det var sådan man skulle gøre det

det er statsejet skov det er også en statsejet sø

hvis det er det der skal være definitionen på en nationalpark

her seks hektar koster altså tyve million kr hvor fem og tyve

koster fem og tredive til fyrre million kroner så man skal bare tage meget mere fordi det

kan man nok ikke lige sige men jeg synes vi skal se på det under udvalgsarbejdet jeg er helt sikker på at vi kan få noget positivt ud af det for jeg tror i bund og grund vi vil det samme

at vi sikrer at der er naturindhold nok

stadig væk har en ansøgning liggende fra nationalpark nordsjælland

som vi ikke har behandlet endnu og som vi har haft

som lyder til at være kommet lidt

det der er i enhedslistens forslag her om

gå i gang omgående uden interessekonflikter med private lodsejere jo godt

sige fristende når man tænker på den historik der har været om

gode ting i i det her beslutningsforslag men vi

her hvis vi skulle tilslutte os

indført en ny kategori altså en naturnationalpark

noget der hedder naturparker rundtomkring i regionerne så vi ville få rigtig mange begreber og det er jeg ikke overbevist om vil

forståelsen i forhold til markedsføringen hvis det var det det handlede om

er også at man i det her

forslag faktisk beskriver hvordan det jo tager tid

at give høj biodiversitet

så er der mig bekendt også lige præcis i det her område altså

forsøg i gang og har været det et stykke tid om netop hvad man får

ud af naturnær drift

analyse som vi jo allerede har vedtaget

kommet ud af den drifttype som man har testet i nogle år nu i gribskov så på mange måder

radikale venstre kan ikke tilslutte sig forslaget forslaget men vi glæder os meget til at få diskuteret det videre i forløbet i

tidligere i år i februar omkring

mente at det her kunne indgå i

i forhold til at vi skal passe på at nationalparkbegrebet ikke bliver udvandet vi har

bekymrede forsigtige i starten og nu har det

proces i forhold til faktisk at få nogle gode nationalparker i det her land fordi det

areal kalder vi nationalpark og så er der egentlig ikke enormt meget værdifuld natur inde i den jeg mener at

også at tage med i de drøftelser der er

jeg vil egentlig bare give positiv opbakning til forslaget trods det at jeg

det er også hævet over enhver tvivl at de her foreslåede områder rent naturmæssigt har rigtig meget

byde på og kan blive attraktive for mange mennesker vi er dog lidt usikre på om ikke sådan en

kan blive lidt af en hund i et spil kegler henset til den overordnede proces som har fundet sted i regi af nationalpark

på en eller en måde lidt særegent at man gennemfører en lokalt funderet proces

så kommer man med et kompromis som alle bakker op om og efterfølgende

går statsmagten ud og peger nogle bestemte områder ud og siger vi skal lige have gribskov

den samlede plan for vi bestemmer jo selv det

lidt svært med den her fremgangsmåde og vil derfor være optaget af hvordan

lille pil opad men lad os kigge

ikke mindst i de danske skove og for de arter som knytter sig til skovene som forslagsstillerne skriver de er trængte som aldrig før

enige i at det der skal til blandt andet er mere urørt skov vi er også enige i den evaluering af tyve års indsats for biodiversiteten som der henvises til i forslaget den lyder sådan her af virkemidler med primært fokus på beskyttelse af biodiversitet er udlæg af urørt skov i langt de fleste tilfælde det mest omkostningseffektive virkemiddel det er også årsagen til at vi tidligere på aftenen

om samme emne vi ønsker mere urørt skov ikke mindst fordi det giver mest biodiversitet for pengene det er rigtig sund fornuft så langt så godt

handler så også om et helt konkret geografisk område og der har vi nogle bekymringer

set enig med forslagsstillerne i at de skitser eller de forslag vi har set til nationalpark kongernes nordsjælland har været utilfredsstillende men jeg må tage hatten af for den indsats som sker i området forslaget er væsentligt forbedret ikke mindst på grund af en stor indsats med mange besøg hos private lodsejere kan det fortsat forbedres ja bestemt og det arbejdes der hårdt og målrettet på derfor vil det også være lidt ærgerligt hvis dette beslutningsforslag kortslutter den proces etablerer man en nationalpark nu i et begrænset område ved gribskov og esrum sø så har vi i hvert fald svært ved at forestille os at man

senere laver den større løsning med naturkorridorer

op mod skovene ved helsingør og ud til tisvilde hegn

at man ikke mener at oprettelse af naturnationalpark gribskov esrum sø vil have indflydelse på nationalparkprocessens udfald for resten af nordsjælland det frygter vi dog det kan og også

vil være ærgerligt at man mister både sammenhæng i projektet og motivation for det videre arbejde for dem som kæmper hårdt for en endnu bedre sammenhæng i det areal i kongernes nordsjælland vores mål er også fortsat at kongernes nordsjælland kan etableres som nationalpark

vi selvfølgelig kan lave en beretning i miljøudvalget hvor den første sætning er at

enige om at der i de kommende år skal etableres mere urørt skov

vi vil gennem et sagligt fagligt udredningsarbejde finde ud af hvor det er bedst og punkt 3 vi aftaler finansieringen

pointen er bare at

enkel måde at løse den vildfarelse jeg måtte befinde mig i omkring

at regeringen har fået vedtaget en naturplan det handler ikke om at jeg benægter at regeringen både i forhold til fordelingen landdistriktsmidlerne og i forhold til skiftende finanslove har indgået aftaler som fører til mere biodiversitet og i et meget begrænset omfang også til mere urørt skov og det er heller ikke en benægtelse af at vi her i sidste

forhandlingerne om nogle relativt få midler som var blevet

forholdsvis få midler ellers ville man jo have gjort sit arbejde dårligt ved forhandlingerne

set fremadrettet og når jeg synes det er en lille smule vigtigt så er det

diskussion frem og tilbage om det men jeg kan konstatere at konklusionen så vidt jeg har forstået er at man nu er enige om at danske skove befinder sig i en

eksperter jeg forsøger at opsøge og hvor ivrigt

det fuldstændig umuligt for mig at få andet ud af det de siger end at urørt skov måske endda i særdeleshed urørt skov med græsning er den mest effektive måde

skovene på jeg har faktisk ikke mødt nogen endnu som kan siges at have forstand på det her som benægter at det

det betyder jo ikke at man ikke også skal prioritere natur i det åbne landskab det betyder heller ikke at man ikke skal prioritere at noget af det der i dag er

ad åre får mere biodiversitet det betyder det ikke men det

og det er også rigtigt at når man snakker om hvor man skal etablere urørt skov så kan der være biodiversitetshensyn der kan pege på at man skal gøre det nogle bestemte steder igen vil jeg sige at jeg tror det bliver svært at finde eksperter som vil benægte at det forslag der ligger her rammer meget godt i forhold til det men det kan også være naturoplevelseselementet

at lade en granskov i vestjylland

bliver rigtig spændende og rigtig interessant både på

den anden måde så det her er vel langt hen ad vejen rigtigt

det er jo også rigtigt nok at

i det her område har forsøgt sig

en skovdrift som er fuldstændig uden hensyn til naturen til at have en skovdrift som tager lidt mere hensyn til naturen så bliver det lidt bedre men det her forslag er altså et forslag om at gå mere radikalt til værks

en diskussion som jo også opstår indimellem og og som er opstået flere gange i forhold til nordsjælland og

fældning af meget gamle træer meget store træer som uden tvivl er rigtig meget værd men hvor man godt kan stille spørgsmålet om det måske også var

mens man lavede udredningsarbejdet det kunne også være en måde at vise at man faktisk var meget indstillet på at forholde sig til

det der med at staten går foran frivilligt

fundet ud af hvordan det finansieres i en eller en form for politisk forlig er en rigtig god idé

jeg har lidt svært ved at forstå at det at staten

sin del af en kommende nationalpark mere gunstigt

skjul på at der også i det her beslutningsforslag ligger en venlig og mild og undertrykt kritik af hele den

haft det afsæt at man ikke lavede nogen som helst lovgivningsmæssige restriktioner i en nationalpark på hvad ejerne måtte foretage sig og derefter

aftale om alt det man kunne blive enige om frivilligt hvilket ganske ofte

vi så valgt at gøre i danmark faktisk kan man sige at hvis man brugte enhedslistens indgangsvinkel til det her

ville man måske faktisk få et område i danmark som nærmede sig noget af det man også andre steder i verden kalder nationalparker og det synes vi i grunden ville være rigtig godt jeg skal ikke trække debatten meget mere i langdrag det har jeg heller ikke taletid til selv om jeg ville så

en helt gratis omgang at sige det men bare

nærer den meget klare forventning ud fra den debat der har været om de her to beslutningsforslag i dag

indgå aftaler som betyder at vi i fællesskab forpligter os til at vi vil have mere urørt skov i fremtiden at dette mere urørt skov ikke etableres som erstatning for anden natur og at vi også finder en finansiering til det som betyder at man ikke for at etablere urørt skov skal lave indskrænkninger

fald enhedslistens udgangspunkt for forhandlingerne men alle der kender til enhedslistens og min praksis i folketinget vil jo vide at vi altid er åbne og fremkommelige og grænseløst beskedne i vores krav til slutresultatet

frem til at vi kan få et resultat ud af det her om ikke andet har vi jo et par dage nu hvor vi kan slappe af og tænke over det kan jo være godt og gunstigt

en del af den række af aftaler enhedslisten har indgået med regeringen på det her

meget gerne vil igennem med og jeg må bare

en næsten uendelig liste af forslag ideer og tanker som enhedslisten har liggende i skuffen og

har sagt til regeringen at det der er vores udgangspunkt er at vi kan aftale

vi har en aftale om at den målsætning når vi inden for nogle år men vi anerkender også at betingelsen for når den er at vi kan blive enige om skaffe